lovforslag nummer l tre og halvfems alex ahrendtsen og christian langballe forespørgsel nummer f seks og tyve

betragter jeg tingets samtykke som givet

forslag til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v seks og tyve af maja panduro liv holm andersen özlem sara cekic og finn sørensen

slutter afstemningen for stemte tres imod

til vedtagelse nummer v fem og tyve

anne mette winther christiansen thyra frank og mike legarth bortfaldet hermed er forespørgslen

ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

ønsker nogen at udtale sig herre karsten lauritzen som ordfører

var der en kronik i politiken der handlede om

på visse områder i retspolitikken desværre

der bliver taget til ofrene det var en ganske interessant kronik og det er i særlig grad en interessant kronik hvis man ser den i sammenhæng med det lovforslag der stemmes om her i dag for det er netop et

tager større hensyn til forbryderne i dette tilfælde nogle ungdomsforbrydere der har begået meget alvorlig kriminalitet end til

begået og det er sørgeligt synes vi i venstre at man at man hæver den kriminelle

vi kommer til at tage større hensyn til nogle ungdomskriminelle end til de ofre for den ganske alvorlige kriminalitet

rent faktisk er begået sandheden er nemlig

en forbrydelse det er cirka fem hundrede hvoraf halvdelen er idømt en bødestraf og den resterende halvdel er idømt forskellige andre ting har begået ganske alvorlig kriminalitet

vold og alvorlig vold der er unge der har begået voldtægtsforsøg

unge der har begået røveri mod et pengeinstitut

alvorlig kriminalitet de unge som i øjeblikket er inde i systemet

unge der gør men de er idømt forskellige former for sanktioner det kan være bøde det kan være en ungdomssanktion det kan være en lang række andre ting

sluppet fri de får nu at vide i har ikke begået nogen kriminel handling

dybt dybt beklageligt og et helt helt forkert signal at sende et signal hvor man tager større hensyn til forbryderne end man gør til ofrene for forbrydelserne som jo i princippet

i forbindelse med

i ugen før vinterferien

gjort nogen forkert handling hvad sker der så med de unge

andet end at landets politikredse giver en meddelelse til landets kommuner og så er det op til den enkelte kommune og den enkelte socialrådgiver hvor sagen måske lander på et skrivebord der er fyldt med sager i forvejen hvad der kommer til at ske

begået alvorlig kriminalitet unge der er dømt for

atten forskellige kriminelle forhold

der bliver så et brev til kommunen og så er det helt op til den enkelte socialrådgiver og den enkelte kommune hvorvidt der sker noget vi frygter at det fører til at der er nogle unge der i stedet for at komme ud af deres kriminelle løbebane fortsætter i den

alvorlig forbrydelse derfor er det

lovforslag og vi vil i venstre stemme imod når vi om lidt skal

de unge som begår vold forsøg på voldtægt og andre ting end til de ofre der er for forbrydelserne der er vi så uenige

kan det da godt være at man ikke kan tage en enkelt ting ud af den store pakke af en lang række initiativer som vk regeringen vedtog for at bekæmpe ungdomskriminalitet og

det var en lang række forebyggende indsatser

af kriminalitet men det var også en erkendelse af at forebyggelse og den venlige hånd nogle gange må følges op af at man bliver stillet for en dommer hvis man begår meget alvorlig kriminalitet som ung og det er der nogle unge der har gjort der er rejst næsten to

sigtelser mod unge i den tid den kriminelle

og det er bare ikke tilfredsstillende at man nu overlader det til kommunerne at håndtere i

en konservativ justitsminister i vk regeringens tid

det primære argument for venstre konservative og

det var et signal til de unge om hvilken holdning samfundet havde

hvis man sender det ud i høring alle entydigt

at det

ordet som ordfører eller at justitsministeren vil det kan

været meget meget svært at få at vide hvad socialdemokratiet politisk mente

hvorvidt det er i orden at man laver noget lovgivning hvor man tager større hensyn

tilbage til de femten år så fremhæver justitsministeren argumentet om

i venstre synes er et særlig godt politisk argument men det

end på fjorten år gør det slet ikke noget indtryk

det var en udmærket idé når man kigger på en række andre lande ser man

for nogle unge der begår meget alvorlige forbrydelser kan være hjælpsomt at

at de er en del af det sociale system hvor det er op til den enkelte kommune og op til den enkelte socialrådgiver hvilken behandling de får

næsten enigt folketing støttet af landstinget hævede den kriminelle

set siden så

daværende konservativ justitsminister havde lavet en aftale med den daværende statsminister fra venstre om hvilke ord der skulle bruges i talen herinde i folketinget desværre

det betød at han i pressen sagde

men den kriminelle lavalder blev sat ned til fjorten år vi sagde dengang at når vi får

det mange af de andre elementer der er

når man fylder femten år og så videre

en del af regeringsgrundlaget

ekspert der kender til området der har fundet et argument

ro i salen at tage de korte bemærkninger nede fra pladsen det giver en hurtigere afvikling

bedre afvikling synes jeg det var først

ordføreren har været ude på opholdssteder men det sker jo somme tider

hvordan og hvorledes de skal gå til angreb på den pædagog og de er meget

hvem der kan blive straffet og hvem der ikke kan blive straffet

de en pædagogisk udfordring uanset hvor gamle børnene er det er uacceptabelt med vold mod pædagoger og der burde man dels involvere specialister som ved hvordan det håndteres dels også gå til arbejdstilsynet

have svært ved fordi man gerne vil sende et signal om

for de unge mennesker så det at man får en masse voldssager

pædagoger som bliver udsat for vold i deres

der er tilsynskommune det pågældende sted fordi man er bange for at man så får en dårlig stemning blandt

børn der er på opholdsstedet tror jeg at det er endnu sværere at kontakte politiet så jeg kan slet slet ikke se hvordan en ændring af den kriminelle

hvor de lidt over to hundrede altså har begået noget

har gjort noget kriminelt hvis man er en del af en ungdomssanktion hvis man

og så er det helt op til den enkelte kommune der skal laves en helt

hvordan har sfs ordfører det med at til at en masse unge der skulle tages hånd om og

er ordføreren ikke klar over at det kan føre til at nogle af de her unge rent faktisk kommer til at begå ny kriminalitet i stedet for at komme ud

man sender et barn omkring politiet på den måde og så for domstolene jeg tror at det ville være bedre hvis man hurtigt fra den kommunale side går i gang med nogle forebyggende foranstaltninger for det andet

deler jeg slet ikke herre karsten lauritzens totale mistillid til det danske kommunale selvstyre jeg synes det er imponerende at det tidligere

regeringsbærende parti kan have den opfattelse at man i socialforvaltningerne er fuldstændig flintrende ligeglade med at der er børn

sige tolv forskellige forhold det er butikstyverier vold og en lang række andre ting

i øjeblikket er en del af en ungdomssanktion

set også er mellem fjorten og femten år og

landets regering fra landets justitsminister fra et flertal i folketinget jeres kriminelle handlinger

ud af kriminalitet og nogle gange måske få ud af kriminalitet ved at at hjælpe dem men også ved at fortælle dem

og at alvorlig kriminalitet fører til at

nogle konsekvenser som måske er lidt

går ind og bryder det der forløb der er lavet en handleplan fra direktoratets side og så så har kommunen i ungdomssanktionen overtaget den unge det tror jeg ikke helt at herre karsten lauritzen er opmærksom på og når man kommer ud i anden og tredje fase så er det en kommunal udgift

man blot har truffet en beslutning om det her handlingsforløb jeg gad nok se den kommune som vil tage et barn eller en ung som er af den karakter som

karsten lauritzen beskriver og så blot sende

nu var støjniveauet ved at komme op

den næste der har bedt om en kort bemærkning er fru pia adelsteen

fru anne baastrup sagde da hun gik på talerstolen nemlig at det er dansk kultur

og i begyndelsen af nitten trediverne hævede man den til femten år og det vil sige at man har haft

undervejs nogle andre elementer så synes jeg i og for sig det er et led i dansk kultur

den danske kultur

og aldrig nogen sinde skal ned på seksten år og så kan vi aldrig ændre nogen ting

hvad

at venstres ordfører har fanget mig på det forkerte ben lige her jeg har ikke andre eksempler

en ungdomsbande som har floreret igennem længere tid tre af dem var fjorten år da det skete at

at man simpelt

aftenen og så videre de tre fjorten årige kunne

til at slå de her midaldrende folk ned med der var baseballbat i brug og der var mange andre ting i brug

der kan omkranse de her tre fjorten årige som virkelig sørger

at der er en anden fra venstre der synes at de ligesom skal spærres lidt mere inde end det venstres retsordfører har sagt

de på et langt tidligere tidspunkt

og sørget for at de enten fik en mentorordning

forældre som rent faktisk kunne håndtere de her børn

er ikke acceptabelt men det hjælper jo ikke at man sender dem i fængsel

som heller ikke ligefrem er positivt så jeg støtter varmt sfs ordfører i at det gør de ikke godt nok

kan håndtere opgaven efter overfaldene er sket helt ærligt

jeg er lidt rystet og jeg er virkelig rystet fordi jeg

at de skal møde de her tre fjorten årige

i randers kommune en udfordring af meget betydelig karakter

skal ikke gå rundt på gaden om aftenen og natten de skal ikke slå gamle damer

og og ordføreren bør

når børn er truet på den måde af sig selv og sine omgivelser og laver så alvorlig kriminalitet

det er det den sociale servicelovgivning lægger op til

måske har en lidt mere kompleks politik på det her område end de fleste partier eftersom vi i princippet går ind for at sænke den kriminelle lavalder til tolv år men ud fra en forudsætning om at

børn på tolv til sytten år under ingen omstændigheder kan komme i fængsel vi kunne

ikke i den tidligere valgperiode få en garanti fra den daværende justitsminister om at

tilfældet for de fjorten årige og derfor synes vi at det var åbenlyst at vi skulle være imod at nedsætte den kriminelle lavalder da vi ikke vil have børn

kommer sandsynligvis til at sidde i de fuldstændig samme institutioner

så det går jo nok ophidselsen er svær

venstres ordførers indgangsreplik

forskellige former for meget grov vold

er sikkert mange af den kronik i politiken

liberal alliances vedkommende sige at hvis der er flertal i folketinget

nogen der mangler ni mandater for at sørge for

voldsforbrydere og folk der forsøger

længere tid i fængsel så medvirker vi meget gerne til

stemme om her stemmer vi om nogle helt andre ting nemlig

sige at når man hører debatten skulle man tro at det er

fjorten år der begår mest kriminalitet

til fjorten år vil der stadig være tretten årige der begår kriminalitet og

hæver den til femten år så vil problematikken også være der

ende af skalaen så i virkeligheden synes vi at så længe man

konservative eller socialdemokratiske justitsministre til at garantere

skulle man en dag få lyst til at lave en egentlig kriminalforsorg for unge tolv til sytten årige som er det

vi går efter medvirker vi selvfølgelig gerne til det

det system men tingene må hænge sammen derfor er vi glade for

det ser vi jo gerne i dansk folkeparti men

ikke kunne garanteres at der ikke kom unge mennesker i fængsel det

aldrig været meningen vil jeg sige men men det er rigtigt at det sker og den garanti kan jo være svær at udstede eftersom

nogle af de unge som siger at det vil de gerne for de har også en mulighed for at vælge

alliances holdning at selv seksten til sytten årige som måske har voldtaget en

der skal være en særlig kriminalforsorg for de tolv til sytten årige

at man kan bevæge sig frit rundt det synes vi bestemt ikke er det der er

pointen tværtimod men pointen er at man ikke skal være sammen med voksne fra atten år og derover

forudsat at vedkommende er skyldig

retssikkerhed som fru pia adelsteen nævner og endelig det med hvad

altså de tre ting skal ligesom hænge sammen og jeg synes det er fint at dansk folkeparti er er meget interesseret i de to første

den del der handler om selve sanktionen ordentligt med og det er derfor vi har foreslået at lave en særlig kriminalforsorg for de tolv til sytten årige

så kan sige ja til de to af dem hvis man ikke har det rigtige sted at placere de mennesker der så vil blive

det må jeg give ordføreren fuldstændig ret i

det er en god idé at hæve

at oplyse om

andet regeringen da den sad i opposition og da vi oprindelig diskuterede det her var med til at sprede nemlig

hvor jeg på venstres vegne har spurgt om der er nogle unge mellem fjorten og femten år der har været til afsoning i fængsel eller arresthus

så jeg håber da at det kan overbevise

alliances ordfører om at det faktisk er en dårlig idé

hovedregel ville være at man ikke kom i fængsel

ret skal være ret at dansk folkeparti også prøvede at afæske den daværende justitsminister et svar på det spørgsmål

en god idé

der har været under atten år der har siddet til afsoning men ingen der

mellem fjorten og femten år det er da en relevant oplysning det er da

ikke er kommet til at ske og heller ikke ville ske hvis man fastholdt

jeg sagde jo klart at vi vil have en garanti for

sig at man for dem over atten år tillod sig at lave en eller anden

give en garanti da vi spurgte om man med det system man lavede kunne sikre at der aldrig kom fjorten årige børn i fængsel

vil vi skal prøve at føre diskussionen på et

jeg bare sige at liberal alliances udgangspunkt er

referere til den tidligere justitsministers svar

jeg egentlig tror herre simon emil ammitzbøll udmærket ved at den eneste grund til at der ikke kunne gives en garanti for at fjorten årige

at der kan opstå helt ekstraordinære situationer hvor man ikke lige præcis her og nu ved hvor man skal anbringe den pågældende der kan gå nogle timer hvor man skal finde ud af hvilken institution

anbringes på der kan man i sådan nogle ganske få timer komme i en ekstraordinær situation

blive nødvendigt at anbringe vedkommende i fængsel formentlig i nogle få timer det var sådan nogle helt ekstraordinære situationer der gjorde at den tidligere justitsminister ikke kunne give en garanti for at det aldrig nogen sinde

andet lå der ikke i det og det tror

at herre simon emil ammitzbøll inderst inde ved så der er ingen som helst saglig grund til at anføre det synspunkt at så kan man ikke gå med til

det lovforslag vi står med her ved tredjebehandlingen

kommer ud af en ny bred enighed i folketinget hvor vi skaber en ny balance

i retspolitikken så derfor tak til

enhedslisten og tak til liberal alliance

forankret en central del af dansk retspolitik nemlig spørgsmålet om den kriminelle lavalder

fjorten år skete mod alle

det er de høringssvar som er kommet på lovforslaget

en hel række andre som har beskæftiget sig med området derfor skabte nedsættelsen af den kriminelle lavalder selvfølgelig

heftig debat også internt i borgerlige rækker

pointere at den kriminelle lavalder og nedsættelsen af den dengang jo også og man fristes til at sige som sædvanlig kom til verden som del af en finanslovaftale mellem den tidligere regering og dansk folkeparti derfor

en forkert handling det her handler helt grundlæggende om at det nye brede flertal som her står bag lovforslaget ikke mener at børn skal behandles som voksne kriminelle

tilbage til femten år igen de undersøgelser der har været lavet af effekten af nedsættelsen peger jo også rigtigt i retning af at der ikke har været nogen synlig og nævneværdig effekt af det her og at der er behov for en bredere indsats

ungdomskriminaliteten til al held er vi i danmark i den situation at danske unge og stadig flere danske unge heldigvis får et liv uden at de kommer i berøring med kriminalitet men der er nogle også meget unge unge

at de havner i kriminalitet dem skal der tages bedre fat om og vi skal målrette indsatsen der hvor de bor

derfor er regeringen også meget glad for at det her lovforslag

og er suppleret af en meget bred aftale på politiets område hvor vi netop går ind i forhold til de udsatte boligområder hvor vi ved at der er mange unge

med en politiindsats som kan indgå i en bredere socialpolitisk indsats

her lovforslag altså af denne politiaftale et målrettet fokus på de udsatte boligområder og jo en række andre tiltag som hvis man læser regeringsgrundlaget

således at vi endnu mere effektivt kan sætte ind over for

ungdomskriminalitet så tak til enhedslisten og liberal alliance for at vi får det her ændret det har bestemt ikke været kønt det var et rent symbolpolitisk tiltag som altså blev indført mod alle anbefalinger og faktisk også tak til det konservative folkeparti som jo under førstebehandlingen rent faktisk sagde at man ville tage det op til genovervejelse

at vi skal tænke os alvorligt om her

den brede indsats således at vi undgår at børn og unge overhovedet havner i kriminalitet det er der vi skal sætte ind og det er der hvor regeringen fortsætter ad de spor som allerede er lagt

det første skridt er altså taget med den meget ambitiøse flerårsaftale for politiet hvor politiets rolle

det her område er skitseret og hvor der er sat rigtig store millionbeløb af til at man kan styrke fokus

sagen bedømt af en dommer og under medvirken af forsvarer og

alle de retssikkerhedsmæssige garantier der er i retsplejeloven mener ministeren at de to har samme

unge mellem fjorten og femten år det må jeg sige at jeg synes

er noget af et omvejsargument for at komme ud af den pine som

nuværende regering ikke skal ske derfor er det hele humlen i at vi ønsker at hæve den kriminelle lavalder vi mener ikke at børn skal behandles som voksne kriminelle vi mener at der skal sættes bredere ind og vi mener at de institutioner som jo er til stede i dag og som bliver brugt

skal bruges fremover og det er kommunerne med det arsenal af initiativer de har til rådighed også fuldt kapable til

det ved spørgeren også fuldstændig et helt arsenal af initiativer som kan sættes i værk og hvor man kan indpasse den

er jeg helt tryg ved er en rangordning som kommunerne

institutioner samtidig siger ministeren at de her unge der begår kriminalitet

for en dommer de skal i det sociale system og det er præcis de samme institutioner de sidder på hvis det er præcis de samme institutioner hvordan kan ministeren så spare tredive million

for eksempel ender på en sikret institution i stedet for at gå fri de vil nu gå fri dem

det samme med som der skete dengang blev stillet

som følger af at man i forlængelse af vedtagelsen fra den tidligere regering fik flere penge

blandt andet sikrede pladser man fik også flere penge til domstolene hvor sagerne nu ikke skal for

den bevillingspraksis der er jeg vil gerne

for også uden

men det er faktisk det der er virkeligheden

karsten lauritzen bare indrømmede at de selv samme institutioner som var gældende da den

være gældende når den kriminelle

kom svar inden andenbehandlingen i tirsdags

biltyverier og andre ting som der desværre er nogle unge på fjorten til

er sammenhæng i ministerens argumentation om

og det må alt andet lige føre til at der er færre unge

forbrydelse som de har begået og igen

og den sociale servicelov

uden samtykke på de her institutioner hvis de har begået alvorlig kriminalitet og det vil jo også ske fremover

er virkeligheden den at det er de samme institutioner

at regeringen nu vælger at følge det alle sagkyndige sagde om det som den tidligere regering gjorde den regerings egen ungdomskommission og andre nemlig at det var forkert at nedsætte den kriminelle

at der er behov for en bredere indsats

de første seks måneder oplevede man en halvering i antallet af kriminelle handlinger begået af fjorten årige i østjyllands politikreds vi oplevede

selv om dommedagsprofetierne fra de røde partier

modsatte fordi de unge holder op med at begå kriminalitet

så bringe det var der ministeren kaldte på mig

understrege at fra konservativ side vil vi når vi har flertallet igen

sine hænder binde på ryggen og lader sig involvere i en finanslovaftale hvor dansk folkeparti forsøger at teste det igennem

meget udmærket svar fra herre tom behnke og det vil jeg gerne

komme rendende med til finanslovforhandlingerne

fortjener stor ros og derfor

i den sociale servicelovgivning og de muligheder kommunerne har

lovgivning for at behandle unge

at argumentet om at det skulle retfærdiggøre en nedsættelse af den kriminelle lavalder som alle var imod

køber og det er ikke ikke et figenblad som den tidligere regerings

skal vurderes i fordi vedkommende har lavet kriminalitet

er jo lige præcis det som det at komme foran en dommer kan garantere

den sociale servicelov

at behandles som kriminelle voksne

strafferetlige system og derfor

er det som regeringen foretager sig

til femten år og så er det fra femten år og opefter hvor man så bliver stillet for en dommer det er helt grundlæggende

ud på og som det har været fremme i debatten institutionerne som bliver brugt i dag

retslov vi har nu med en

at mange mange hundrede sager som der er tale om

over for de her unge mennesker som har

den her ændring af lovgivningen synes justitsministeren ikke at det er et problem

er der eksempelvis også mulighederne for

uden for hjemmet og hvad vil det være ja det ved masser af dem der sidder her i dag som jo har

det er anbringelse på sikrede institutioner fuldstændig

er en som betyder at nogle som har forbrudt sig mod loven med

via politikredsen og politiet vil sikre sig at der bliver

jo også medføre at regeringen vil

komme med initiativer således at vi over en bredere kam

kan få taget fat på ungdomskriminaliteten for er jo det vi har behov for således at vi i det hele taget kan undgå at at unge havner i kriminalitet det synes jeg er vejen frem

vi slutter afstemningen for stemte to og tres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

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet og så går vi til afstemning

vi slutter afstemningen for stemte en hundrede og ni imod stemte

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

enstemmigt vedtaget og vil nu blive sendt

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt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

der er ikke stillet ændringsforslag

de stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet så er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går til

hundrede og en imod stemte otte

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

slutter afstemningen for stemte to og firs imod

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig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

idet jeg beder medlemmer der har et behov for at tale sammen om at gøre det uden for folketingssalen

giver ordet til herre hans andersen som

oprindeligt udarbejdet af vores tidligere beskæftigelsesminister

og forarbejdet til til det fandt sted samtidig med indgåelsen af den politiske aftale fra den fjerde maj to tusind og elleve om afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet nu er forslaget så endelig nået frem til første behandling og det er vi glade for venstre for vi går ind for forenklinger og digitale løsninger der sætter en stopper for bjerge af papirer

arbejde for kommuner jobcentre og virksomheder og som sidst men ikke mindst sparer kommunerne for en stor bunke penge

l fem og firs vil ændre sygedagpengelovens regler om anmeldelse af sygefravær og regler om anmodning om sygedagpenge fra kommunen med det formål at opnå en optimal udnyttelse af sdpi løsningen lovforslaget skal dermed sikre at flest mulige sygedagpengesager oprettes via løsningen og det vil medføre en effektivisering i kommunerne og frigøre ressourcer der kan bruges til en effektiv sygeopfølgning jeg vil ikke remse alle lovforslagets elementer op i detaljer men i stedet forsøge at give et overblik l fem og firs vil

løsningen sørge for at oplysningsskemaet kan blive sendt ud på en mere effektiv måde til sygemeldte borgere den digitalisering skønnes at kunne frigøre omkring otte million kroner om året i kommunerne i form af sparet

kun vil modtage ét samlet brev i begyndelsen af sygefraværet så vil l fem og firs rykke arbejdsgivernes frist for at anmelde

raskmeldinger sker mellem den toogtyvende og tredivete kalenderdag og hvis fristen for meldingen af sygefraværet ændres fra fire uger til fem uger vil flere nå at melde sig raske inden det bliver nødvendigt at involvere kommunen en arbejdsgiver der udbetaler løn under sygefraværet kommer på den måde til at anmelde færre sygeforløb til kommunen og det betyder

parter lovforslaget har været sendt til høring i blandt andet erhvervs og selskabsstyrelsens center for kvalitet

ser positivt på l fem og firs og vurderer at det samlet set indeholder lettelser i virksomhedernes

svarende til cirka seks tusind timer årligt

den del af forslaget vil desuden frigøre nul

de sidste elementer

l fem og firs har at gøre med de forskellige aktørers pligter og frister

anmelde sygefravær og anmode

hvad angår økonomien knyttet til fem og firs jeg har

er det vigtigt at lovforslaget samlet set vil indebære mindre udgifter i kommunerne

fire million kroner i to tusind og tolv

otte million kroner i overslagsårene som det står nævnt i l fem og firs er der fortsat effektiviseringspotentiale i forbindelse

det gælder for eksempel muligheden for at anvende indkomstregisteret til beregning af sygedagpengesatsen så afslutningsvis vil jeg blot sige at venstre støtter dette lovforslag samtidig med at vi gerne ser flere tiltag på området

af barsel og sygedagpengeområdet det er til gavn for kommunerne det er til gavn for arbejdsgiverne og ikke mindst er det til gavn for den sygemeldte borger det er helt centralt for socialdemokraterne at vi hele tiden forsøger

skære ind til benet og fjerner unødvendigt bøvl og bureaukrati og bruger vores fælles skattekroner på kernevelfærd i stedet for porto og papir det her lovforslag er et skridt i den rigtige retning i den sammenhæng og det skønnes at vi med de foreslåede ændringer faktisk sparer op imod otte

kroner om året i kommunerne alene ved mindre porto og administration ændringerne i l fem og firs sikrer at der opnås en bedre udnyttelse af nemrefusion et system der skal håndtere mere end en

millioner indberetninger om året med så mange indberetninger er det helt afgørende afgørende at det er strikket sammen på den bedst mulige vis det er formålet med det her lovforslag

på de radikales vegne har lovet at sige at de

fire og tyve dage til tredive dage der var et stærkt ønske fra arbejdsgiverne om at de så kunne vente

efter de tredive dage det vil sige de fik fem uger i stedet for de fire uger de havde dengang fik vi at vide at det digitale indberetningssystem ikke var helt klar til det

ville også give nogle problemer hvis vi gik i gang med

en nemmere tilgang for for den sygemeldte

så derfor synes vi i dansk folkeparti at det er

havde som sagt været vedtaget allerede sidste år hvis

det er den så nu kan jeg forstå og derfor

jeg synes ikke der er så meget at gå i dybden med undtagen at det letter letter arbejdsgangen for både arbejdsgiver kommune og

alt i alt er det et udmærket forslag

det nye digitale system i forbindelse med udbetaling og refusion af sygedagpenge og barseldagpenge forekommer de fleste af forslagene her i l fem og firs at være rimelige og fornuftige og det er også fint med nogle besparelser men vi er kritiske over for de

og anmodningsfrister som de syge bliver pålagt

til a kassen på første sygedag og får først sygedagpenge fra anmeldelsesdagen hvis det sker senere vi kan ikke rigtig se

at der er nogen rimelig begrundelse for denne skærpelse når a kassen stadig har en uge til at anmelde sygefraværet til kommunen der står ganske vist i lovforslaget at man ikke mister sygedagpenge hvis der

det synes vi åbner for mange fortolkningsmuligheder hvilket vi ikke er helt trygge ved i en tid hvor kommunerne tvinges til

og ftfs opfattelse af at det er urimeligt at der indføres en tidsfrist på tre uger hvor lønmodtagere der har anmeldt sygefraværet rettidigt men

skal anmode kommunen om sygedagpenge det er uacceptabelt at den syge kan miste sine sygedagpenge på grund af en teknisk fejl i sdpi løsningen eller fordi arbejdsgiveren eller a kassen har begået fejl og ikke har opfyldt forpligtelsen til at sende anmeldelse eller anmodning om sygedagpenge så her bør i stedet gælde den almindelige seks måneders frist for krav på sygedagpenge vi håber at vi i udvalgsarbejdet kan få løst

vi kan ikke se at det hvis man tilgodeser vores kritik

reducere besparelserne eller på andre måder ødelægge hensigten

lovforslag så vi vil afvente udvalgsarbejdet før vi tager endelig stilling

ny teknologi og der er også en besparelse på otte

der er tale om et lille lovforslag af teknisk karakter

borgere kommuner a kasser

udnyttelse af de digitale muligheder der er på barsel og sygedagpengeområdet og det

og selvfølgelig også kommunerne vi skal altid tænke os godt om

inden vi indfører digitale systemer vi skal aldrig gøre det for digitaliseringens skyld vi skal have et udbytte deraf og det tror jeg vi

mere end ethundrede og tredstusind digitale indberetninger

sygemeldte borgere fremover alene modtager et brev fra kommunen i begyndelsen

til gavn for borgerne vi sikrer også at fristen for den sygemeldte til at aflevere oplysningsskemaet og til at anmode om sygedagpenge hos kommunen bliver mere

en digital løsning så følger det her jo af de ændringer der allerede er indført hvad angår arbejdsgivernes

række spørgsmål og dem synes jeg vi skal behandle under

tværtimod så lad os endelig

og nitten af fjortende september to tusind og ni direktivet forpligter medlemsstaterne til at holde

olieprodukter direktivet skal senest implementeres den enogtredivete december to tusind og tolv

er et krav om et internationalt koordineret olieberedskab med afsæt i et mere detaljeret og opdateret datagrundlag med lovforslaget skal klima energi og bygningsministeriet udpege en central lagerenhed som uden fortjeneste som målsætning har til formål at administrere beredskabslagre på vegne af danske olievirksomheder forslaget handler således om

forsyningsafbrydelser

naturligvis interesseret i at overholde de forpligtelser vi har over for eu og det internationale energi agentur og at sikre en solidarisk

krisehåndtering der gør både danmark og vores samarbejdspartnere robuste over for eventuelle oliekriser med forslaget udpeger klima energi og bygningsministeriet foreningen danske

fdo som den danske central for lagerenheden fdo dækker allerede en stor del af de danske olievirksomheders lagringspligt og opfylder kravene til en central lagerenhed venstre finder det derfor naturligt at fdo i fremtiden fungerer som den danske centrale lagerenhed med lovforslaget sikres en stabil lagerdækning hos den centrale lagerenhed hvilket er afgørende er afgørende for at virksomhedernes lagringspligt kan dækkes på en økonomisk hensigtsmæssig måde

muliggør samtidig at andre administrative opgaver fremover delegeres til en central enhed i sidste ende betyder det at man påregner at de offentlige administrative byrder reduceres venstre finder at man med lovforslaget har fundet en model

så høj grad som muligt tager hensyn til virksomhederne på olieområdet og ikke pålægger dem unødig

at vi gennemfører et eu direktiv om at have et olieberedskab såfremt der skulle komme olieforsyningskrise det indebærer først og fremmest at danmark skal have et minimumslager af råolie stående klart til brug i nødsituationer og derudover sikrer direktivet et internationalt samarbejde som vil være nødvendigt i den givne situation danmark lever til fulde op til minimumskravene stillet af eu og iea endda har vi

bedre rustet ved en oliekrise derudover sikrer lovforslaget at fdo der hidtil har opbevaret olie for

virksomheder bliver den centrale lagerenhed som direktivet lægger

et nyt olieberedskabsdirektiv fra eu viser en velbegrundet bekymring internationalt om mulige forsyningskriser og jeg vil blot som en sidebemærkning gøre opmærksom på at det her lovforslag og den internationale bekymring selvfølgelig er endnu et tegn på vigtigheden og nødvendigheden af det ambitiøse energiudspil som vi i regeringen er kommet med vi lægger op til at danmark skal være fri for fossile brændsler i to tusind og halvtreds og at vi allerede i to tusind og tyve skal dække halvdelen af vores elforbrug ved vindenergi

ikke mindst selvfølgelig fordi vi har et forsyningssikkerhedsproblem som vi bliver nødt til at forholde os til det er klart i danmarks interesse at have et olieberedskab og et minimumslager af olie stående hvis der skulle opstå en oliekrise derfor støtter socialdemokratiet selvfølgelig

en rigtig god idé for et land at samarbejde med andre lande om at have et olieberedskab

i dansk folkeparti bakker op om og derfor

godt tilslutte os ideen om at have et olieberedskab

forholder os til tingene ud fra en materiel betragtning af hvad indholdet af lovforslaget eller direktivet er

tager derefter stilling til om det er godt eller skidt i det her tilfælde

ganske udmærket indhold der er

vi bakker op om at der er et samarbejde om

det har kørt på i danmark i forvejen i de seneste årtier

med forbedringer af det

for eu regi i forvejen har danmark et olieberedskab eller

større størrelse end det som der kræves ifølge det her eu direktiv

i den her sammenhæng det kan der dog komme på et senere tidspunkt hvis vi skulle miste vores selvforsyning af olie

må vi så arbejde frem imod

ikke sker den situation må helst ikke opstå men jeg skal sige at vi i dansk folkeparti godt kan støtte

og dermed sige ja til det her direktiv fra eu

hundrede og nitten i dansk lov fremover bliver foreningen danske olieberedskabslagre den centrale danske lagerenhed det er en fornuftig løsning som viderefører den strategi vi i forvejen har fulgt vi har derfor ikke mange bemærkninger til det her men

til lovforslaget som jo omhandler danmarks beredskab over for situationer med oliemangel og følger op på de forpligtelser vi har både i forhold til eu og i forhold til det internationale energiagentur

naturligvis meget væsentligt at have et

lovgive om at have et effektivt beredskab bidrager til forståelsen for

oliepriserne stiger efterhånden som der bliver mindre

olie på markedet derfor er det også

sikre os imod fremtidige oliekriser både dem der kan optræde med kort varsel som i

firserne og dem der med sikkerhed kommer som følge af en stigende mangel på olie og stigende priser i fremtiden

og derfor er det da også mit mit beskedne håb at vi om ikke så mange år kan holde op med at have diskussioner om hvordan vi

et beredskab der gør at vi kan sikre

olieforsyning hvis leveringen skulle svigte men vi må jo erkende at vi ikke befinder os i den situation nu og derfor er det da rigtig fornuftigt at man har internationale aftaler omkring det man kan filosofere over hvad der

har et velfungerende internationalt aftalesystem på det

begrundelsen for at eu også mener at man skal have et parallelt system som er en lille smule anderledes

måske ikke helt se logikken i det gør beslutningsprocessen og overholdelsen unødvendig indviklet

jo tit når eu er involveret men det skal nu ikke

få enhedslisten til at undlade at stemme for det forslag der ligger her

hovedformålet og hovedindholdet i det er efter vores opfattelse

være uenig i og det er da også et af de områder hvor

direktiv giver forholdsvis god mening

en forsikringsordning nogle af os kan jo sikkert huske de bilfrie søndage

år siden det virker oplagt at vi bygger videre på den struktur der allerede er

virker omkostningseffektivt i forhold til problemløsningen

i overkanten det ved vi ikke rigtig selv om det er pønalt begrundet som der står

vigtigt med international koordinering

i mange år haft egentlige nationale beredskabslagre

til at sikre implementeringen af direktivet så vi bakker

men der er jo god grund til at der er så stor opbakning

sikrer lovforslaget opfyldelse af danmarks forpligtelser

olieberedskabet over for iea det internationale energiagentur og eu samt sikrer nationale målsætninger om olieberedskab

der er mange gode grunde til at

i øjeblikket som alle

er der stærke udsving i oliepriserne og

er også risiko for endnu større udsving med forslaget bliver rådets direktiv om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie ogeller olieprodukter gennemført i dansk ret og der er krav om at

lovforslaget giver mulighed for at udpege en såkaldt central lagerenhed det vil sige en nonprofitorganisation der har lagerdækning som sit formål danmarks lagringspligt over for eu og iea opfyldes i dag af de lagringspligtige olievirksomheder i danmark disse virksomheder

som er en selvejende institution oprettet drevet og finansieret af virksomhederne denne fremgangsmåde forventes videreført med lovforslaget

planlægges udpeget som den centrale lagerenhed i danmark med forslaget kan de

pålægges at en konkret del af deres lagringspligt skal dækkes af denne centrale lagerenhed forslaget har til formål at videreføre den nuværende situation hvor

i en årrække har dækket cirka halvfjerds procent af virksomhedernes lagringspligt

støttes af de lagringspligtige virksomheder af fdo og af olieindustriens energi og olieforum jeg er selvsagt også glad for den interesse og støtte som tinget i dag har udtrykt over for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om lovforslagets enkelte elementer i klima energi og bygningsudvalget særlig glæder det mig selvfølgelig at også de partier der nogle gange

have en skepsis over for eu har valgt at

være med at bemærke at der kan være en god grund til at eu

koordinere sin energipolitik stærkere end man har gjort tidligere dels er vi jo gået sammen om at have fælles regler for vedvarende energi målsætninger

at eu samlet set også med de geopolitiske perspektiver der er

energisektoren er i stand til

glæde mig og se frem til en velvillig behandling af forslaget i udvalget

ve direktiv lovforslaget indebærer flere forskellige tiltag blandt andet at det offentlige får flere forpligtelser i relation til energieffektivisering at der kommer nye krav om annoncering af energimærket

at der kommer nye og effektive sanktionsmuligheder og at der kommer en ny godkendelsesordning for installatører af små vedvarende energi anlæg og derudover ophæver forslaget monopolet på udstedelse af

vil sige godkendelser af byggevarer der kommer i kontakt med drikkevand venstre støtter naturligvis op om det europæiske samarbejde og implementeringen af eus bygningsdirektiv og ve direktiv og

gennemfører de to eu direktiver på en hensigtsmæssig måde

med lovforslaget iværksættes nemlig brugbare metoder til at fremme energieffektivisering samtidig mener vi det er vigtigt at det offentlige går forrest med øget brug af vedvarende energi i offentlige bygninger derfor støtter venstre lovforslaget i sin helhed men vi ønsker dog at stille spørgsmål i forbindelse med udvalgsarbejdet

global klimaudfordring og i regeringen mener vi det er et politisk ansvar at ændre på den katastrofekurs som vi er inde på

et af hovedsporene i regeringens klimastrategi det

for det første en gennemførelse af ændringer af eus bygningsdirektiv fra to tusind og ti

nogle bestemmelser i ve direktivet

af mere vedvarende energi i nybyggeri

gennemrenovering i offentlige bygninger for det andet

indeholder lovforslaget en række forbedringer af mulighederne for indsamling og registrering af energiforbrugsoplysningerne i bygnings og boligregistret det giver samtidig

energimærkningskonsulenterne mulighed for at få direkte adgang til oplysninger om det registrerede energiforbrug for det tredje indeholder lovforslaget to ændringer af byggeloven så det bliver klart at en bygherre har pligt til at tegne en byggeskadeforsikring når bygherren etablerer en ny boligenhed den anden ændring af byggeloven medfører at monopolet på godkendelse af byggevarer ophæves og det muliggør at opgaven kan sendes i udbud socialdemokraterne er glade for at ministeren har taget hensyn til de høringssvar der har været fra de relevante aktører

at ændre visse dele af lovforslaget i

fra socialdemokratiets side er det vigtigt at understrege at vi går

videre end hvad eu direktivet

det er selvfølgelig fordi vi mener at den grønne omstilling er nødvendig og

danmark skal ses som et foregangsland loven medfører at bygninger på over to

derudover går vi skridtet videre med hensyn til annonceringspligt af energimærket i alle annoncer i kommercielle medier i forbindelse med salg og udlejning og ikke kun som eu direktivet siger

foreligger til sidst går vi videre end eu direktivet ved at gøre den vedvarende energiinstallatør ordning obligatorisk i stedet for som eu direktivet

siger at gøre det til en frivillig ordning de her ting er uden tvivl vigtige for at vi i danmark kan fortsætte med at være et grønt foregangsland i fremtiden og jeg og socialdemokraterne er særlig glade for at vi vælger at

vi ser det som et skridt i retning af regeringens ambition om

bruge mindre energi og blive fri

inden for klima energi og bygningsministerens område der er

jo kan vælge stilling til hver for sig det har vi i dansk folkeparti valgt at gøre

der er tale om et eu direktiv

det meste af indholdet af lovforslaget her et eu direktiv der er jo nogle partier blandt andet regeringen selv

man ser at der står eu direktiv på noget der ligger i postkassen så går man i gang med at implementere det

det er ikke den rolle dansk folkeparti ønsker at at indtage

eus direktiver vi forholder os materielt til til indholdet

udmærkede elementer i men der er også ting hvor jeg undrer mig over

restaurant

hænge en energimærkning op på lige fod med med deres smiley

en restaurant skal hænge en smiley op så de kan dokumentere at der er orden i hygiejnen men at det ligefrem også

krav at man skal hænge sin energimærkning op

at begynde at genere selvstændige selvstændige erhvervsdrivende på den måde

kan det være svært at skelne mellem hvad hvad der er eu direktiv og hvad der er hjemmeproduktion

har jeg da tænkt mig at stille nogle udvalgsspørgsmål

hvad hvad er direktiv og hvad er hjemmeproduktion og i hvilke tilfælde er

en kombination hvor man kan sige at direktivet foreskriver et

fra regeringens side går videre og skærper på det det niveau som

en indledning der hedder lovforslagets formål

lovforslagets primære formål er at gennemføre de ændringer i europa parlamentets og rådets direktiv to tusind og ti

af nittende maj to tusind og ti om bygningers energimæssige ydeevne

slår meget godt fast hvilke prioriteter regeringen har

indfører det som man får foreskrevet fra eus side i dansk folkeparti havde vi da foretrukket at man havde indledt med at skrive om de gode ting

vi er vel til her i folketinget og vel også regeringen for at gøre det så godt som muligt for borgerne derfor er det

prioriteten er åbenbart at det er godt for eu og for eu medlemskabet at man gør det her så sådan er der jo forskel

harmoni med eus nærhedsprincip som jo

en en beslutning skal foretages så tæt på borgeren som muligt hvis man nu tager kravet om at

og og internationale samarbejder kan

for eksempel miljøproblematikker men hvordan en annoncering af en bolig til salg

der skal være krav om energimærkning der mener jeg altså at vi selv i danmark kan finde ud af at regulere

hvert fald ikke noget som eu behøver at blande sig i jeg mener at det er i direkte strid med med eus nærhedsprincip

forholde sig til i sit indlæg senere her i dag

jeg skal sige at eftersom der jo både er gode og dårlige elementer i lovforslaget

man bør have andre og bedre argumenter men af samme grund

mikkel dencker om han ikke er enig med mig i at det jo er rigtig positivt at regeringen med sit forslag når det handler om hvordan man skal anvende energimærker i annoncer jo faktisk ikke vedtager det der står i direktivet men noget der går videre hermed viser den danske regering jo selvstændighed i forhold til eu

bare elementet som et eksempel på at eu blander sig i ting som som man ikke behøvede at blande sig i

udtryk for at herre mikkel dencker når det handlede om at regeringen gik videre ville sige at det skulle man ikke gøre for

eu blandede sig for meget men jeg er meget glad for at herre mikkel dencker ligesom også siger at

er rigtig fornuftigt at vi på nogle områder faktisk vedtager nogle ting der ikke er vedtaget i eu

skal regulere så meget som muligt selv

boligannoncering jo et meget godt eksempel og

helt fint at vi har en politik som

jeg fremdrog det også bare som et eksempel på at eu blander sig i for mange ting som man

maj to tusind og ti lovens hensigt er at fremme energieffektivisering af bygninger og øge brugen af vedvarende energi i offentlige bygninger og forøge effekten af små ve anlæg endelig er der fastsat regler for annoncering med energimærkning af bygninger ved salg og leje vi støtter disse initiativer de peger i den rigtige retning i forbindelse med vores omstilling i samfundet til grøn energi

der kommer en stærkere indsats på området hver gang det sker men det er en særlig glæde når det sker i eu regi det er oplagt at hele spørgsmålet omkring

og det kræver store løsninger på tværs af landegrænserne

hen glade for det her initiativ der betyder at man over hele eu nu tager fat i det her lille element så vi vil selvfølgelig

jeg skal i al korthed igen tilkendegive sfs støtte

forslaget indeholder nogle justeringer af gældende lovgivning fordi vi skal gennemføre eu lovgivning på det her område og niveauet i ændringerne er så visse steder lagt på et højere niveau fordi vi danmark er mere ambitiøse end eu på klima og

i den rigtige retning forslaget vil hjælpe til med at synliggøre de energibesparelser der er betalt gennem energimærkning og medvirke til at sikre at energibesparelserne rent faktisk

virkelige ved at indføre en godkendelsesordning for installatører af små ve anlæg som for eksempel varmepumper

også det er rigtigt at det offentlige går foran på grund af eksemplets magt men naturligvis også at der på den måde bliver skabt

et større marked sf tror desuden at forbedringerne af mulighederne for at indsamle og registrere energiforbrugsoplysninger i bygnings og boligregistret er et vigtigt tiltag fordi det giver borgerne og godkendte energimærkningskonsulenter mulighed for at få direkte adgang

til oplysninger i registeret om energiforbruget i bygninger og boliger og det vil naturligvis gøre det nemmere fremover at målrette spareindsatsen i de kommende år så vi kan få nedbragt energiforbruget på det her område så vi støtter

spare på energien i bygninger det er et rigtigt og vigtigt formål at have med et lovforslag så kan man sige at på den anden side er lovforslaget også et meget godt eksempel på hvordan eu fortaber sig i detaljer når man ikke er i stand til at blive enig om noget der for alvor har effekt det synes jeg er meget tydeligt når man læser det her forslag for eksempel

grundige beskrivelser af at man skal

det skulle påvirke noget som helst

udtryk for at man virkelig fortaber sig i detaljer jeg tror faktisk at i de energiforhandlinger der er i danmark ville det tage lang tid før vi

med det her lovforslag

når man tænker på at eus harmoniseringsbestræbelser som oftest begrundes med at

skal skabes ensartede konkurrencevilkår

det er sagt må man og det er jeg jo enig med dansk folkepartis ordfører i forholde sig til indholdet af lovforslaget der må vi jo sige at en række af de initiativer

særlig godt og fornuftigt synes jeg det er at man i forhold til

inddrage energimærker i annoncerings og salgssituationen når det handler om køb og salg af boliger og bygninger

jo nok der det for alvor kan have en betydning og spille en rolle at der er den her energimærkning

der er også mange andre af de elementer som har været fremhævet i tidligere indlæg som vi synes er gode når man så kommer til høringssvarene

det første er at vi har rigtig rigtig meget tilbage at gøre

den almene boligsektor i det her land føler at de bliver behandlet på en måde som gør at de kan indgå fornuftigt i energibesparende foranstaltninger det er jo ikke noget som kan klares ved hjælp af et eu direktiv eller ved hjælp af gennemførelsen af et eu direktiv det kræver selvfølgelig at vi tager selvstændige politiske initiativer her i landet og det er måske en af de vigtigste opgaver i de energiforhandlinger der foregår nu

at sikre at det kan ske for det er jo fuldstændig rigtigt som er sagt tidligere at energibesparelser er kernen i at gøre os uafhængige af de

lovforslaget på en række områder indeholder krav der går videre end det der ligger i eu direktivet det er jo godt at få dokumenteret at der

træffes selvstændige politiske beslutninger som er mere fornuftige end dem man kan blive enig om i eu

jeg vil bare til sidst sige at jeg i lighed med venstres ordfører også er en lille smule optaget af om datatilsynet

har fået noget rigtig fornuftigt svar på sine indvendinger

have alting registreret og have styr på alting

som regel godt nyttigt og fornuftigt i planlægningsmæssig

de indvendinger som datatilsynet har er blevet besvaret jeg synes faktisk

i de her situationer og det kan der naturligvis være en pointe

meget specifikt dikterer at

der er lidt for meget af i de her eu direktiver og dermed også i implementeringen

disse institutioner at gøre noget bestemt som er dyrere

har fået pålagt en ekstra omkostning

pligt til at købe bestemte ting

det vil vi være meget interesseret i

det har været en succes så en videreudbygning af

så transparent som muligt kan vi sagtens kan bifalde med de lave renter

forestille mig hushandler hvor energiregningen var større end renteudgiften men også her synes vi at kontrolsystemet er lidt for restriktivt vi bryder os ikke om

sende konsulentregninger videre til hinanden

at forbedre mulighederne for at få bbr registeret til at

det skal foregå så enkelt som muligt og det tror jeg at de her tiltag vil være med til

i byggeloven hvorefter man forøger konkurrenceudsættelsen for godkendelser af byggevarer er

mest til at ville stemme blankt men lad os nu se

udvalgsbehandlingen vi siger altså ja til energibesparelser og

nej til at man dikterer bestemte energiformer som kan være omkostningsforøgende specielt for

de energiudgifter de påtager sig

og vores energiomkostninger det er også klart at vi så i udvalgsarbejdet må forholde os til balancen

oplysninger men samlet set

varme og klimaanlæg er centrale værktøjer i arbejdet for at reducere energiforbruget i bygninger begge disse ordninger er indeholdt i lov om fremme af energibesparelse i bygninger og med lovforslaget i dag gennemfører vi ændringer af eus bygningsdirektiv for to tusind

enkelte bestemmelser

som yderligere er med til energieffektivisere bygningsmassen

større butikker og teatre indførelse af flere sanktioner og krav

og gennemrenovering i offentlige bygninger for at fremme de

for første kræver vi nu synliggørelse af energimærket i alle tilfælde hvor en bygning eller

eller udlejning

vi gennemførelsen af direktivets krav om at energimærket synliggøres i annonceringen når bygninger sættes til salg

at annonceringspligten fra to tusind og ti

hvilket præcis er det resultat

vi tilstræbte med ordningen

og på en måde der sikrer forbrugerne de forventede energibesparelser derfor foreslår vi som det andet at ministeren bemyndiges

at etablere en obligatorisk godkendelsesordning for de virksomheder som installerer eller monterer små

det tredje skal den offentlige sektor gå foran og

godt eksempel på at der kan tages klima og energimæssige hensyn

der vil fremover blive stillet krav om regelmæssig energimærkning og mulighed for at stille krav om

og ikke som hidtil

institutioner og virksomheder lovforslaget indeholder desuden en række forbedringer af mulighederne for indsamling og registrering af energiforbrugsoplysninger i bygnings og boligregistret

bbr register og giver godkendte energimærkningskonsulenter mulighed

direkte adgang til oplysninger

indeholder forslaget en ændring af byggelovens regler så det bliver mere klart

både når bygherren ved nybyggeri etablerer en ny boligenhed

og når bygherren etablerer en ny boligenhed i eksisterende byggeri

byggeloven så det lovbestemte monopol vedrørende godkendelse af byggevarer ophæves hjemmelen bruges i byggevarer som kommer i kontakt med drikkevand

det er sund fornuft at når ministeren udpeger en privat virksomhed til at udstede godkendelser efter loven bør denne opgave kunne sendes i udbud konkurrence og faglighed kan

skal vi selvfølgelig fortsat sikre

har været en række kommentarer fra de forskellige partier jeg er glad for at grundtonen er positiv og vil jeg gerne kvittere for

retssikkerhed i forhold til udlevering af persondata det er et synspunkt

afdække det under udvalgsbehandlingen både socialdemokratiet det radikale venstre og sf

skal ses som en del af en større grøn omstilling som vi heldigvis er mange partier der ønsker og kæmper for både på dansk

dansk folkeparti indikerer så

sammensat og

bruger mange dage på

det er jo noget som medlemsstaterne

beslutter i et tæt samarbejde og proces med europa parlamentet og det er jo altså ministerrådet der

bureaukratvælde der sidder nede i eu

stor betydning for ens lyst

har ordføreren jo helt ret i

vil jeg gerne have lov til at besvare skriftligt men et af dem er jo

skal man altså nu sørge for at få lavet et energimærke når man sælger sin bolig og det er

kan stå alene enhedslistens ordfører herre per clausen var inde på

af mange mange direktiver mål og initiativer

for at sikre en bevægelse i europa hen imod en mere sikker grøn og billig energiforsyning også for fremtidens europæere

de andre gode ting der foregår

liberal alliance helt rigtigt at i

en selvfølge og derfor støtter alle partier også liberal alliance

enkelte borgere til at gøre noget for at komme i den retning og hvor meget

i de kommende år samlet set er jeg glad for interessen og opbakningen

udelt begejstring for

jo så

ministeren bekræfte at regeringen aldrig

er de love der bliver vedtaget i folketinget men

der ønsker folketinget afskaffet af den grund sådan er demokratiet uanset om vi befinder os

satte sig i mit sted og tænkte

så skal man nemlig forklare og forsvare en uendelig lang liste

vel vidende ikke hver gang kan få det præcist som man vil have

besværlig position men det er altså også der man får indflydelsen og det er også

afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes

at danmark har været selvforsynende med olie og gas i rigtig mange år dermed forsyner nordsøen danmark med finansiering af vores velfærdssamfund som alle danskere nyder godt af og der leveres energi til transport

er faktisk stadig væk mange danskere der har et gasfyr eller oliefyr stående som de bruger til opvarmning og det er de glade for og det synes jeg de skal

blive ved med men det er så en helt anden sag det er markante bidrag til det danske samfund som vi i dansk folkeparti meget gerne ser fortsætter mange år ud i fremtiden

gerne at de bidrag maksimeres pessimistiske røster siger at olie og gasforekomsterne i den danske del af nordsøen snart vil være brugt op eller i hvert fald vil være for nedadgående sidste efterår opstod der desuden en diskussion

om statens indtægter fra nordsøolien har et niveau som modsvarer indvindingens omfang og derfor har jeg forstået at regeringen besluttede at gennemføre et serviceeftersyn af den gældende aftale om nordsøen det er baggrunden for at dansk folkeparti har valgt at indkalde til den her forespørgselsdebat vi ønsker at diskutere tidshorisonten og udsigterne i øvrigt

i nordsøen og herunder hvordan det bebudede serviceeftersyn og eventuelle genforhandling kan benyttes til

udnyttelsen af naturressourcerne

også under hensyntagen til de gældende aftaler for jeg vil også understrege at det er vigtigt for dansk folkeparti at de aftaler der allerede måtte være

om nordsøoliens fremtid er rejst det er godt at vi i folketinget med mellemrum har mulighed for at drøfte forhold

danske olie og gasproduktion olie og gasproduktionen har i de seneste mange år med mellemrum givet anledning til skarpe politiske debatter og den seneste store debat her i folketingssalen var i forbindelse med nordsøaftalen i to tusind og tre mellem regeringen og ap møller

handler om fremtiden for den danske olieproduktion og indtægter til staten fra i dag og helt frem til to tusind og halvtreds

meget lang tidshorisont at skulle forholde sig til det kan være svært

solide bud på udviklingen så mange år ud i fremtiden og derfor vil jeg i dag også holde mig til de store linjer på den lange bane og så forsøge at være mere konkret på den korte bane

danske olie og gasproduktion har været faldende i de seneste år produceres der faktisk fortsat mere olie og gas i nordsøen end vi selv bruger olie og gasproduktionen bidrager til at vi er nettoeksportør af energi eksporten har en positiv

og ikke mindst for de mennesker som direkte

er der brug for specialiseret viden og kompetencer vi har oplevet direkte synergi mellem løsninger på olie og gasområdet og arbejdet med havvindmøller og kobling mellem viden og arbejdspladser er afgørende for udviklingen af hele offshoreindustrien set over en bred kam der er udsigt til en generelt faldende olie og gasproduktion i de kommende år og det lyder jo noget nedslående men der er fortsat store ressourcer i den danske undergrund som hele det danske samfund kan få stor nytte af i de kommende mange år i år er det faktisk fyrre år siden at den første olie blev produceret fra danfeltet i nordsøen og jeg tror at der også om fyrre år kan produceres olie i danmark men der er en lang række usikkerheder forbundet med et sådant udsagn fyrre år er rigtig lang tid for fyrre år siden bare for at

nogle eksempler var it stadig en fremtidsdrøm og vedvarende energi en utopi og jeg skulle hilse og sige at der er sket noget

forskel på det globale marked eller for klimaet men det gør det faktisk hvis vi producerer så miljømæssig forsvarligt som muligt og blandt andet bruger vores indtægter til at investere i forskning udvikling og implementering af alternativerne til de fossile brændstoffer de danske oliefelter er udfordrende at producere olie fra som jeg har nævnt også set i et internationalt perspektiv de er meget tætte og derfor svære at få olien ud af og indtil nu er produceret mindre end tyve procent

næste mange år skal der derfor fortsat arbejdes på at udvikle og afprøve nye

olie ud af felterne og det var en af baggrundene for at man i to tusind og tre forlængede ap møller mærsk as koncession med yderligere tredive år

som en del af nordsøaftalen indtræder staten via nordsøfonden den niende juli i år i dansk undergrunds consortium nordsøfonden indgår i samarbejdet mellem ap møller mærsk shell og chevron jeg ser frem til

konstruktivt samarbejde mellem alle parterne

sikres at der i de næste tredive år arbejdes videre med de store udfordringer der ligger på området heri ligger også et aktivt arbejde med de teknologiske muligheder for øget indvinding og løbende optimering

otte milliard kroner hvert år i etablering

det svarer til at olieselskaberne i nordsøen over

investerer lige så mange penge som hele storebæltsforbindelsen kostede at etablere der er ikke just tale om en hensygnende industri i to tusind og seks blev der i sjette udbudsrunde givet fjorten nye tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas i nordsøen der gøres stadig nye fund af olie og gas også i andre biologiske lag end der hvor det meste af den danske olie i dag produceres fra siden to tusind og seks er der investeret mere end fire milliard kroner

oliefelter for at fastholde olieselskabernes interesse

felter planlægges der en ny og syvende udbudsrunde igangsat i to tusind og tretten den faldende produktion betyder at der er ledig kapacitet

og det giver mulighed for at også økonomisk marginale fund kan produceres med overskud ved

anlæg det forudsætter at nye fund

har staten haft store indtægter fra olie og gasproduktionen i nordsøen alene i femårsperioden fra to tusind og seks til to tusind og ti har staten haft indtægter på en hundrede og tre og fyrre milliard kroner fra nordsøen og for to tusind og elleve skønnes det at staten har modtaget omkring tredive milliard kroner for nordsøolien på baggrund af de prognoser som udarbejdes og løbende opdateres forventes det at staten i de kommende fem år vil få indtægter

danske samfund til gavn ikke desto mindre har indtægterne fra nordsøen affødt en del debat i den seneste tid som det vil være tinget bekendt der har svirret mange tal i forskellige rapporter om statens indtægter fra nordsøolien rapporter fra forskellige sider har fremført at staten ikke har fået nok ud af aftalerne om nordsøolien og slet ikke i en situation med stigende oliepriser som vi har set de seneste år

klarhed over hvordan det er gået siden vi lavede om på de økonomiske rammevilkår for olie og gasproduktion i nordsøen i to tusind og tre regeringen har derfor igangsat et serviceeftersyn af vilkårene for indvindingen af olie og gas vi skal have tal og vurderinger på bordet så en debat kan tages på et godt oplyst grundlag og det synes vi og jeg er den rigtige vej frem derfor kommer jeg måske også til at skuffe nogle af deltagerne i debatten

ud i vurderinger af om staten har fået en

og gasproduktion og hvad vi skal gøre i fremtiden

nuværende tidspunkt vil være

udvalgsarbejdet udvalgsarbejdet skal netop være med til

de nuværende økonomiske rammevilkår for produktion af olie og gas er hensigtsmæssige

anbefalinger til om og i givet fald hvilke ændringer af rammevilkårene

udvalgets arbejde omfatter både de eksisterende tilladelser og rammevilkår for den kommende syvende udbudsrunde for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas en ny udbudsrunde

så staten får så meget som muligt ud af ressourcerne og det samtidig fortsat er attraktivt for olieselskaber at efterforske og investere i den danske del af nordsøen vi står i en konkurrencesituation med andre områder i nordsøen og resten af verden om at tiltrække kapital

for olie og gasproduktion i vores nabolande i nordsøen så vi har det rette sammenligningsgrundlag når vi har resultaterne udvalgsarbejdet har vi netop

jeg vil gerne her fra talerstolen bekræfte at regeringen står ved den indgåede aftale fra to tusind og tre mellem staten og ap møller det er en præmis for udvalgets arbejde udvalget har også til opgave

nordsøaftalen vil således ske enten inden for aftalens nuværende rammer eller ved en ny forhandlet løsning såfremt serviceeftersynet giver grundlag for at søge ændringer af nordsøaftalen lægger regeringen afgørende vægt på

og de bør undersøges

nordsøen var det forventet at mindre end ti procent

udvikling har forbedret dette betydeligt med dagens teknologi forventer vi at der i gennemsnit vil blive efterladt omkring to tredjedele af den olie

i dag kender til i nordsøen dagens teknologiske stade vil

en særdeles stor mængde olie i undergrunden som det

afprøvet måske først

at arbejde med og serviceeftersynet vil også se på

de rette rammer for investeringer i netop

regeringen ønsker en omstilling

så forsyningen af el varme industri og transport

men olie og gas vil spille en central rolle i energiforsyningen mange år frem og statslige indtægter fra olie og gasproduktionen i nordsøen

samtidig vi ønsker

af nordsøens olie og gasressourcer

arbejde for at tilrettelægge aktiviteterne i nordsøen så de anlæg der allerede er etableret derude udnyttes så godt som muligt og så også nye fund af olie og gasfelter vil kunne blive produceret i årene fremover det vil sikre en fortsat beskæftigelse og fortsatte indtægter til glæde

grønne omstilling samtidig vil

arbejde for at rammevilkårene for aktiviteterne sikrer

så samfundet sikres det størst mulige udbytte naturligvis under hensyntagen til at det foregår sikkerheds

ikke alene har udvindingen af olie og gas fra den danske del af nordsøen i mange år leveret et markant bidrag til statskassen og dermed finansieret en del af den velfærd som alle danskere nyder godt af men nordsøen leverer også en meget stor andel af den danske energiforsyning både til transport og varme til naturgas og oliefyr ja faktisk har danmark i rigtig mange år været selvforsynende med olie og gas og det er vi i dansk folkeparti glade for og stolte over

vi har på ingen måde den fjendtlighed over for olien som man af og til fornemmer at regeringen har

glæder mig at høre at selv om regeringen gør hvad den kan for at bekæmpe

så har man ingen betænkeligheder ved at udnytte den olie der er til stede i nordsøen og dermed tjene penge på den

får regeringens politik til at fremstå lidt mere menneskelig hen over efteråret rejste der sig en kritik i visse medier af at den nuværende ordning for udnyttelse af de danske olie og gasfelter leverer et mindre bidrag til statskassen end tilfældet kunne have været

især på at den gældende aftale fra to tusind og tre ikke tager højde for

den flerdobling af markedsprisen for olie der er sket siden aftalen blev indgået vi mener dog ikke at kritikken er

to tusind og tre er på mange punkter

derfor er vi faktisk glade for aftalen fra to tusind og tre som vi da også bakkede op om da den var til behandling her i folketinget to tusind og tre aftalen indførte nemlig at det uhensigtsmæssige fradrag for investeringer på hele to hundrede og halvtreds procent blev reduceret til tredive procent at fradraget på to

procent betød at man kunne investere sig

at betale skat var jo ikke hensigtsmæssigt så derfor mener vi faktisk at to tusind og tre aftalen var et væsentligt fremskridt i forhold til den aftale der var inden da som konsekvens af

presseomtalen her i efteråret besluttede regeringen i november at

et serviceeftersyn af den gældende aftale det er en beslutning som vi i dansk folkeparti

vi ser på hvordan de forekomster af olie og gas vi har på dansk territorium kommer fællesskabet bedst mulig til gavn derfor finder vi det også rimeligt at det tilstræbes at maksimere statens indtægter fra olie og gasproduktionen det er dette serviceeftersyn som er en af grundene til at vi har rejst denne forespørgsel for at få en diskussion af prioriteterne på området forud for eftersynet og eventuelle forhandlinger og jeg vil gerne understrege at vi i dansk folkeparti ligesom de fleste andre partier står fast på at eventuelle ændringer i den nuværende ordning skal ske i respekt for tidligere aftaler og i forståelse med aftaleparterne når vi kommer så langt at serviceeftersynet gennemføres og eventuelt munder ud i ændringer af den nuværende ordning

som nævnt høj prioritet for dansk folkeparti at det størst mulige udkomme til statskassen sikres

skal ske afbalanceret i forhold til at det fortsat skal være attraktivt for de selskaber der står for udvindingen at gøre det og at det fortsat skal være de rette rammebetingelser der skal være til stede for at investere og udvikle driften blandt andet med henblik på at implementere nye teknikker til at øge indvindingsgraden der ligger nemlig et stort potentiale i at øge indvindingsgraden for i øjeblikket er det jo kun cirka tredive procent det var ministeren også inde på

det har nemlig høj prioritet for dansk folkeparti at de olie og gasressourcer som er til stede i nordsøen udnyttes mest muligt for selvforsyningen er vigtig for at vi kan holde os fri af afhængigheden af import fra andre lande for ofte er det sådan at de olie og

er beliggende i mellemøsten eller østeuropa hvor regimerne kan være ustabile eller direkte fjendtligsindede og derfor ikke holder sig tilbage fra at udnytte en afhængighed til politiske politiske formål

det af stor betydning at danmark kan holdes selvforsynende længst muligt til slut skal jeg blot fremsætte forslag til vedtagelse på vegne af dansk folkeparti og det lyder sådan her

folketinget konstaterer at olie og gasforekomsterne i nordsøen leverer et væsentligt bidrag til statens indtægter

er en vigtig del af den danske energiforsyning blandt andet til transport og opvarmning både i dag og i adskillige år ud i fremtiden det skal sikres at indvindingen af danske olie og gasressourcer sker med størst muligt udbytte for samfundet herunder at forekomsterne udnyttes videst muligt

sikres at de rette rammebetingelser for implementering af ny teknologi er til stede således at indvindingsgraden

havde vidst det i to tusind og tre nok ville

enig med mig i at der inden for den aftale der er indgået

med de forudsætninger man havde at beslutte sig ud fra dengang jeg tror ikke

besluttet det anderledes med den viden man havde på det tidspunkt nu er det jo sådan at

tilbagevirkende kraft kan man sige eller bagud men men

at det var den rigtige aftale der blev lavet dengang dansk folkeparti bakkede op om den jeg var

kan stadig huske førstebehandlingen hvor herre per clausens partifælle herre keld albrechtsen fremførte en massiv kritik af resultatet men jeg mener stadig væk det var den rigtige aftale aftalen fra to tusind og tre var en

af den beskatningsaftale og den aftale det hele taget var inden da og jeg mener det var så langt man kunne nå på det tidspunkt

godt tilfredse med den og vi bakker stadig væk op om den aftale

med det vi ved nu

der tyder på at man skal revidere

mig i at selvfølgelig har staten mulighed for at ændre beskatningen i forhold til nordsøolien

en ret til at indgå juridisk forpligtende aftaler med

på den gældende aftale men vi går ind for at aftalen skal respekteres

fuldstændig korrekt og det synes jeg vi skal huske os selv og hinanden på

der også i aftalen ligger en fuldstændig klokkeklar formulering om

har

men det er klart at når man lavede en aftale tilbage i to tusind og tre som

det to tusind og

noget ind om at man kunne genforhandle aftalen hvis forudsætningerne ændrede sig jeg kan ikke forestille mig andet

begge parter i den her aftale var selvfølgelig så kloge at

man ikke kunne forestille sig hvad der

være anledning til at man genforhandlede så jeg kan ikke forestille mig andet end at parterne har

hinanden den mulighed

også kan løfte sløret for hvad grunden er jeg troede nemlig det var det punkt det måske drejede sig om men måske

et helt folketing bag

som jeg tror vil blive fremsat senere fra et regeringsparti

og som jeg måske synes er lidt mere kønsløst

olie og gas og ikke fører nogen hellig krig mod det sådan som visse andre partier her i salen af og til gør vi har ikke den der berøringsangst over for olie og gas

glade for og stolte over det og vil gerne tjene penge på det og

gerne ved det mens andre jo prøver at bekæmpe det med alle midler så den forskel i partiernes politik vil vi også gerne udtrykke ved at vi har vores eget vedtagelse som

dencker igen og igen at aftalen fra to tusind og tre er meget god

står ved den aftale og på den anden side at det også

forlæns eller

er en meget god idé at

jeg mener at det var den bedste aftale man kunne lave på det tidspunkt og med den viden man havde på det tidspunkt som jeg også sagde til fru pernille rosenkrantz theil var

i fremtiden og det kan være svært at vide om det man

det kan være svært at vide og derfor synes jeg at det er sundt at man kigger tingene efter i sømmene og ser

kan gøre bedre end vi havde tænkt det i to tusind og tre det synes jeg ikke der

vi synes bare at vi skal respektere den ramme der ligger fra to tusind og tre og

ske i forståelse med vores samarbejdspartnere som vi har indgået aftalen med det kunne også være de havde nogle

så det kunne ske til

at det er vigtigt at der er de rette

at investere i ny teknologi så man kan få udnyttet en større del af forekomsterne end det er tilfældet i dag og det kunne være at det kunne blive arbejdet ind i aftalen for eksempel

samfundsmæssige udbytte af

fælles ressourcer der ligger i nordsøen

kritikken dengang og siden har jo været at man ikke tog højde for at

forskellige vurderinger af hvor meget olie der overhovedet var blevet udvundet

at gøre med prisudviklingen har den overrasket

end dem der er i den nuværende aftale hvis serviceeftersynet peger på at

derfor vi synes at det er helt i orden at man i laver et serviceeftersyn og laver nogle forbedringer

alle til gode vi ser gerne at udvindingen fortsætter

til statens finanser så jeg ser ikke noget problem i eller noget modstridende i at vi har

det falder jo i meget naturlig forlængelse af regeringens forslag om at gennemføre et serviceeftersyn af hele nordsøaftalen jeg vil også gerne rose ministeren for at ministeren meget tydeligt i sin tale slog fast at regeringen står ved aftalen fra to tusind

parter er enige det er vi meget glade for at ministeren gav udtryk for i sin tale og det er også helt afgørende for venstre det lykkedes jo i to tusind og tre at få gennemført en meget meget svær aftale det lykkedes den daværende vk regering at forhandle en aftale med mærsk

var en fordel for den danske stat som fik langt flere penge vi øgede indtægter fra nordsøolien ganske betragteligt

også vist sig efterfølgende at den danske stat har fået rigtig rigtig mange penge ud af det ikke mindre end to hundrede milliard kroner har vi samlet set fået i skatteindtægter siden to tusind og fire det er

dansk økonomi og også bidraget til at vi har kunnet afdrage på vores store gæld

de andre parter i nordsøen at gennemføre ret betragtelige investeringer som jo har bidraget til

øge udvindingen af olie

til før to tusind og tre statens indtægter har de senere år

deres partnere i nordsøen har jo løbet en stor risiko

gevinst og det har den danske statskasse også aftalen i nordsøen har også bidraget til at danmark er

med energi og det skal vi også være på den længere bane ja danmark er faktisk i dag

aftalen blev forhandlet på plads regeringen har besluttet at gennemføre det her serviceeftersyn og det synes vi er ganske fornuftigt men forudsætningen for os er hundrede procent klar skal der ændres i aftalen med mærsk kræver det at der er enighed mellem parterne serviceaftalen kan

hvor meget den danske stat har tjent siden aftalen blev indgået i to tusind

der er også mulighed for at se på om rammerne er gode nok om der kan tages initiativer som vil øge udvindingen yderligere øger vi blot udvindingen med ganske

er der adskillige ekstra kroner til den danske statskasse

den danske satsning på olie og gasproduktion som er vokset ud af det her nemlig offshorebranchen som beskæftiger mere end titusind personer hvoraf seks tusind beskæftiges alene i esbjergområdet og om der er mulighed for i forbindelse med den her aftale

om der er muligheder for at udbygge det område yderligere der er i dag en eksport af viden

fra offshorebranchen på ikke mindre end ti milliard kroner det var måske en god idé at se på mulighederne for at udbygge det yderligere så for os at se giver serviceeftersynet mulighed for både at få kigget tingene efter i kanterne og at se på om vi kan foretage yderligere tiltag som kan sikre den danske statskasse

dramatisk anderledes end det var forudset

nordsøen har været i stand til at have en indtjening som er ekstremt stor sammenlignet med hvad erhvervsvirksomheder på landjorden

det andet spørgsmål er er herre lars christian lilleholt ikke enig med mig i

på betingelserne sådan at staten får en større andel af indtægterne fra nordsøen uden at aftalen

shell chevron og mærsk brydes og uden at man behøver

regnet på rigtig rigtig mange forskellige scenarier herunder også på en meget meget høj oliepris se de tiltag og de ting indgår rent faktisk

det var på baggrund af enhedslistens spørgsmål

til spørgsmålet om om staten har mulighed for at få en større andel af indtægterne fra nordsøenergien uden at blive enige med

herre lars christian lilleholts svar sådan at han mener at den daværende regering indgik en aftale som betød at man fraskrev sig retten til at hæve skatterne eller at man ikke kunne hæve skatterne i forhold til de selskaber som opererede i nordsøen uden at de skulle kompenseres hundrede

at den daværende regering lavede en aftale

jeg kigget lidt i det her og jeg er helt overbevist om at den daværende regering regnede på alle tænkelige scenarier dertil kommer

bidraget til at den danske statskasse har fået ganske betydelig højere indtægter end man havde regnet med i

takke for at vi får lov til at tage en debat om nordsøoliens fremtid her i dag det synes jeg er et godt initiativ det er ingen hemmelighed at vi i socialdemokratiet mener at forudsætningerne har forandret sig ganske gevaldigt siden aftalen blev indgået i to tusind og tre olieprisen var på det tidspunkt to og tyve dollars tønden og det højeste niveau man

den ville stige til når man lavede vurderinger var fyrre dollars tønden hårdt presset

der ville ske ved hundrede dollars tønden men det var sådan at den daværende minister opfattede det som fuldstændig urealistisk at den

sket en eksplosion og en himmelflugt i oliepriserne og derfor synes jeg også at det er åbenlyst at man bliver nødt til at gå ind og kigge på hvordan

det her område i fremtiden men lad mig slå en ting fast med syvtommersøm som jeg også sagde tidligere er der intet over og

intet ved siden af folketinget her i landet er er det folketinget der

landets love og det gælder altså også beskatningen af og rammerne for

også sende det meget klare signal til olieselskaberne som

and aviserne har lavet at de ikke ønsker at forhandle at der gælder samme regler for olieselskaberne i danmark som der gælder for alle andre borgere og virksomheder og organisationer i det her land

frasiger man sig en indflydelsesmulighed det betyder altså ikke at man har vetoret over hvad folketinget så finder på at gøre eller ikke at gøre og derfor håber jeg selvfølgelig at man kommer frem til at man alligevel godt kunne tænke sig at sætte sig ned ved bordet og tale om de her ting hvis vi når dertil i forbindelse

det ændrer såmænd ikke på at vi mener at aftalen der blev indgået dengang var problematisk det var derfor vi stod uden for den og så meget desto mere mener vi jo også at det er nødvendigt at få lavet et grundigt eftersyn når vi står ved aftalen som den er

det fordi vi mener at der fint inden for den aftales rammer kan laves rigtig mange andre løsninger

man i den aftale der blev lavet trods alt åbnede op for at man kunne genforhandle trods alt åbnede op for at man hvis forudsætningerne forandrede sig

kigge på det igen så nok kan man være imod aftalen fra to tusind og tre men man må anerkende at de partier som lavede aftalen dengang også sørgede for at tage højde for

der er mere rimelige i forhold til nordsøolien jeg

indgik aftalen dengang og jeg mener det er det fundament vi stiller os op på når vi har et ønske om

og som jeg synes er nok så vigtigt at få nævnt her i dag er

erfaringerne med rammevilkårene for kulbrinteproduktion i holland og i storbritannien og i norge

andre lande end danmark der har

samme problemstillinger som vi har her og som har indrettet sig meget anderledes end vi har her og det er selvfølgelig

være lidt misundelig på at nordmændene har så stor en bunke penge fordi de har så meget olie som de har men man skal også huske på når man vurderer nordmændenes situation

om at de har meget olie det handler faktisk også om at de har valgt et væsentlig højere beskatningsniveau end man har valgt her i danmark så selv med det danske olieniveau i undergrunden ville nordmændene altså

det er i øvrigt et beskatningsniveau som både den tidligere

har bakket op om så der findes

man har skaffet flere penge til samfundskassen end

som har kunnet skabe brede flertal og det håber vi altså

blive udgangspunktet for

det var hvad jeg ville sige indledningsvis jeg håber at vi får en fortsat god debat om det i dag og jeg håber i øvrigt at vi i løbet af det kommende års tid får en god debat om det her man skal jo være med på at det er så store penge vi taler om når vi taler om nordsøolien at det er en regulær

i to tusind og tre og så til det niveau de er på i dag så forandrer det fundamentalt set hvad den danske stat kan og ikke kan og når vi går ind

er det ikke en ligegyldig detalje som hvis vi taler om en

teknisk skattelovgivning vi taler altså om beløb

en efterlønsordning som vi havde det førhen uden at blinke med øjnene

så store beløb vi taler om og derfor er det altså ikke nogen ligegyldig detalje når vi tager den her debat og jeg håber vi får god tid til det

men det er jo ikke så vigtigt

vil spørge fru pernille rosenkrantz theil om

hvordan hun opfatter situationen hvis man faktisk fra folketingets side bliver nødt til at gå ind og lave en ændring af beskatningsreglerne

mærsk ikke vil forhandle altså er det sådan hun opfatter det at de borgerlige partier så har vetoret i den sammenhæng når jeg spørger

både hun og ministeren jo talte om brede flertal og jeg synes jeg næsten kunne høre på herre lars christian lilleholt at man

vride armen meget langt om på ryggen af ham før han ville overveje at gøre noget som

højst urealistisk at vi kommer i den situation at der er nogen der skal vride armen om på nogen vi står i en situation hvor alle vil få flere penge ud af

at få fat i flere penge lige nu står vi i den modsatte situation og derfor mener

lave en aftale som alle parter kan være enige

som urealistisk at olieselskaberne ikke ender med at ville forhandle med os og vetoret er ikke noget vi uddeler

rosenkrantz theil trods alt siger er at hverken olieselskaberne eller borgerlige partier har vetoret i forhold til hvilke beslutninger der kan træffes her i folketinget heller ikke

to tusind og tre og inden for den ramme kan der laves forandringer som giver rigtig mange flere penge i den danske statskasse

der ikke nogen grund til at skulle tale om vetoret jeg vil sige det sådan at det er rigtig vigtigt for os

kommer ud af nordsøolien skal fordeles anderledes det er det vi går til forhandlingerne med og som sagt bryder jeg mig ikke om ideen om at man skal uddele vetoret til nogen som helst hverken hvad angår det her eller for så vidt

så vi går til med det udgangspunkt at vi vil lande en aftale som dem der lavede aftalen i to tusind og tre kan være sammen med os om og vi går ind for at lave en aftale

arbejder med nordsøolien også kan se sig selv

spørge ordføreren om ordføreren er enig med ministeren i at ændringer i to tusind og tre aftalen forudsætter enighed mellem parterne og skal ske inden

form for sammenlignelighed mellem standpunkterne jeg vil gerne sige at i socialdemokratiet er holdningen fuldstændig klar vi mener ikke at den aftale i to tusind og tre skulle være indgået nu er den blevet indgået

udgangspunkt i den aftale vi mener også at det er fuldstændig klart

tage det op til genforhandling i øvrigt en ualmindelig klog måde at skitsere tingene på af de partier

når man laver fyrre årige aftaler med nogen som helst

højde for at tingene kan forandre sig det har de gjort og derfor er der grundlag for at forhandle igen jeg mener ikke at olieselskaberne kan sige nej til en forhandling for der ligger i aftalen at vi har ret til den genforhandling og det vil sige at det

ikke er en mulighed at blive væk fra det forhandlingsbord hvis man gør

har man efter min mening brudt

set venstres ordfører selv sige her fra talerstolen

jeg tror egentlig at alle parter vil have bedst af at

er en ret der ligger i folketinget vi står ved den aftale der er lavet og vi mener

set at venstre med den aftale lavede en rigtig fornuftig passus der handlede om at

hvis forudsætningerne forandrede sig kunne man genforhandle den og jeg vil bare sige og det tror jeg at jeg har sagt et par gange vil gerne gentage

selvfølgelig frem til at vi får en genforhandling og jeg regner da med at vi selvfølgelig i al mindelighed kan ende med en løsning som alle parter kan se sig selv

vi er enige om at begge parter skal være enige

en aftale som vi har indgået uden at den ene aftalepart er

betvivle at forudsætningerne har forandret sig at olieprisen er steget meget markant og eftersom at lige præcis olieprisen står meget centralt i de forhold der handler om

krystalklart i teksten og så går man da ind i

mit udgangspunkt er altså at vi

jeg er også ret overbevist om at er meget forskellige interesser omkring det forhandlingsbord men herre du milde gud vi er gode til at lande aftaler og vi skal ud af det lokale med flere penge

modparten er enig ændre præmisserne

rosenkrantz theil ejer en bil den blev købt der blev foretaget

til det dobbelte ville det være fair forudsætningen er ikke ændret

rosenkrantz theil render rundt og underholder med er at der pludselig

til den investering der er foretaget det ville dybt

på skattelovgivningen over for lige præcis bilejerne i to tusind og syv i øvrigt med vores stemmer for det var en rigtig fornuftig aftale der gjorde det billigere at køre i grønne biler og dyrere

på beskatningen uden at de danske bilejere af den grund havde vetoret det der er særligt her og som jeg synes at man skal passe på med at skubbe for meget til fra

er at vi faktisk tilslutter os den aftale der ligger fordi der ud over

noget som helst men her er det klart at der ligger en aftale og derfor

ordentligt serviceeftersyn

jeg er blevet meget vred over at olieselskaberne afviser at ville forhandle

den attitude man går til

at olieselskaberne på et tidspunkt besinder sig

at lave lovgivning fordi der er nogle der mener at de har vetoret sådan

mig også nu hvor jeg sidder og folketingets hjemmeside og ser hvordan der blev stemt i to tusind og tre

af venstre socialdemokratiet dansk folkeparti konservative radikale venstre og kristendemokraterne så

ordføreren forklare hvordan det kan være at man stemte for noget som man var så meget imod

og derfor er det først nu at socialdemokratiet sammen med sf har tiltrådt aftalen efter at vi er blevet regeringsparti som

fordi jeg tror at herre per clausen sidder og bliver ret fornærmet over

at jeg lyder som en fra enhedslisten men jeg vil sige at på det tidspunkt forhandlede

socialdemokratiet og sf og enhedslisten med hinanden jeg var selv

den der forhandlede på vegne af enhedslisten dengang

ret tydeligt det var herre svend auken

jeg vil sige det sådan at vi gik ind til de forhandlinger sammen og vi forlod dem sammen fordi vi ikke mente at beskatningsniveauet blev højt nok så jeg vil gerne anerkende at det blev højere end det var før fair nok men der var ikke nogen af de tre partier der på det tidspunkt uden at jeg skal tale på vegne af de to andre

binde sig på det for lave beskatningsniveau så mange år ud i fremtiden sådan

er en

det må fru rosenkrantz theil måske konferere af med dem ordførere dengang

over hundrede milliard kroner i statskassen til sammenligning med

havde man uden at skulle finde penge andre steder kunnet bevare efterlønnen man havde uden

finde penge andre steder kunnet bevare efterlønnen

tror jeg at selv herre mikkel dencker kan forstå at penge i den størrelsesorden der har så store konsekvenser for vores velfærdssamfund

med i betragtning når vi afviste aftalen i to tusind og tre ud over

der var nogle ualmindelig uheldige klausuler og formuleringer med

det har betydet at man har banket et gevaldigt hul i den danske statskasse som man kunne have undgået vi ville rigtig gerne have haft de midler i dag og særligt nu hvor vi står i

faktisk det ville have været hensigtsmæssigt

radikale venstres side mener vi jo at nordsøolien er en hjørnesten i dansk økonomi der investeres fortsat betydelige summer i nordsøen og der kommer fortsat meget store mængder olie op det er til glæde for betalingsbalancen for statskassen og for de involverede virksomheder uden nordsøolien ville de danske tal se meget anderledes ud og vi har en fortsat interesse i produktion fra de danske felter og vi skal sikre at der er ordentlige rammevilkår for udnyttelsen af olien

at statskassen får sin rigelige andel af det der er en fællesskabsejet ressource

derfor er det også på sin plads at foretage et serviceeftersyn af aftalen med operatørerne i nordsøen i lyset af at oliepriserne er steget så kraftigt som de er og at vi kan se for os at oliepriserne kommer til at stige yderligere serviceeftersynet sker i respekt for de indgåede aftaler

radikal side til afdækningen af aftalens økonomi i serviceeftersynet og først når vi har de rigtige tal på bordet fra eftersynet

venstre de konservative liberal alliance

fremsætte følgende forslag til vedtagelse de danske ressourcer af olie og gas skal udnyttes til størst mulig gavn for det danske samfund og samfundsøkonomien tilrettelæggelse af efterforskning og indvinding af de danske olie og gasressourcer i nordsøen skal ske i respekt for indgåede aftaler og på en sådan måde at samfundet sikres størst muligt udbytte og således at det foregår sikkerheds og miljømæssigt fuldt

per clausen

jeg spørge herre rasmus helveg petersen om er enig med mig i

indgået ikke forhindrer at man laver skattemæssige ændringer uanset om

altså shell chevron og mærsk

understrege at det meste af om udenlandske

er en lidt mærkelig diskussion borgerlige partier lægger op til når de ligesom antyder

skattelovgivningen i det her land og under alle omstændigheder har krav på fuldstændig erstatning for det de måtte skulle betale

vi respekterer den indgåede aftale og forudsætter for ændringer efter et serviceeftersyn hvis vi skønner at der er grundlag for det

med de borgerlige partier tilbage i to tusind og tre og den står vi fuldt ud ved i den aftale indgår det

kan aftalen genforhandles også det står vi ved sådan er det jo når man ikke har absolut flertal så må man forhandle med andre partier vi har indgået aftaler og dem står vi selvfølgelig ved

bærende princip for hele den her diskussion altid være at vi skal gå efter

de naturressourcer vi har der skal selvfølgelig være rimelige vilkår til de virksomheder der vil investere og påtager sig den risiko det er

ny efterforskning siden hen og udvinde olien

der skal være rimelige vilkår det er klart men enhver overnormal profit bør i princippet ligge i fællesskabets kasse og derfor skal vi selvfølgelig holde grundigt øje med hvordan effekten

af de aftaler og de love der gælder på området

var meget kritiske over for to tusind og tre aftalen og

blev nærmest gjort til grin da vi bad om beregninger på oliepriser der ikke engang kom så højt op som der hvor oliepriserne er nu kunne man forestille sig at der i to tusind og tolv ville være oliepriser på den anden side hundrede og tyve dollar

og det blev der ikke taget grundigt nok højde for i aftalen for nu er priserne jo

femdoblet og selskaberne har en overskudsgrad der ligger fire

fem gange højere end overskudsgraden er i den produktive del af

hvis man havde lavet andre aftaler om

concito den grønne tænketank har lavet mister staten årligt ti til femten milliard kr og det er immer væk rigtig rigtig mange penge

side fordi vi er blevet en del af regeringen er jo at hvis forudsætningerne ændrer sig

kan der laves en genforhandling så kan der laves justeringer og det må man jo sige

der er i høj grad ændrede forudsætninger nu bliver der så lavet et serviceeftersyn og så må vi se hvilke ændringer det eventuelt skal føre til af den gældende

så begynder der jo at gå al mulig sådan aftalesnak i den og

vi fortsat lægge vægt på at der er en bred opbakning til den det er en vigtig aftale og

der er klare forudsætninger for de store investeringer der

udvinding af olie men vi mener også at der absolut er grund til at foretage det serviceeftersyn som

bliver gjort nu og til at se på om der skal laves justeringer

lovgivningen omkring beskatning her i landet er noget vi foretager her i

og det er jo det vi skal se nu med serviceeftersynet om der er baggrund for

vil godt sige at jeg ønsker som jeg sagde før at der er bred opbakning til hvordan forholdene er på det her område fordi det er et område hvor der foretages store investeringer

ikke uddelt vetoret til nogen men det er ønskeligt at der er klare flertal bag sådan nogle aftaler

uanset hvad der skal ske på området er det ønskeligt at der er brede flertal

er også sådan at aftalen indebærer mulighed for genforhandlinger hvis forudsætningerne ændrer sig og det må man sige

i allerhøjeste grad

som den anden aftalepart ap møller mærsk ikke kan tilslutte sig

og nogle af de punkter hvor vi har kritiseret den gamle aftale

retning af at der bør genforhandles men nu laver vi et serviceeftersyn og så får vi se og så vil olieselskaberne da også have en interesse i at dukke op til forhandlingerne hvem ved

om vi har en fælles interesse i også at diskutere mulighederne for

fremtidens olieudvinding

kan der ikke udstedes vetoret til nogen så er det folketinget her der bestemmer

ikke vores opfattelse at man kan genforhandle og derved

og det er da simpelt over for lyttere og seere og folk her i salen at

synes man man kan ændre på den måde

også ind for at lave nye aftaler med tilbagevirkende kraft hvor folk må gå fra hus

der var nogle der ikke var enige så kunne det ikke blive

med tilbagevirkende kraft det har det

at gøre med eventuelle ændringer vil jo handle

ændringer af for eksempel energiafgifterne eller selskabsbeskatningen eller

jo også på afgifter der for fremadrettede indtægter

betydning for for eksempel

bare fordi man har lavet en bestemt investering på et bestemt tidspunkt

og det er altså folketinget der bestemmer her i landet hvordan

meget klart at selvfølgelig kan staten ændre på betingelserne hvis staten vil det

beskrevet hvad der så skal ske hvis staten gør det så er det nemlig sådan at selskaberne i duc

det er så meget meget uklart hvor stor den erstatning er

givet fald går ud på når det er indviklet

man har beskrevet at de har ret til den her erstatning så står der til sidst at det her jo ikke berører folketingets

jeg bare sige til de borgerlige politikere som er så bekymret for det her at der ikke er nogen heller ikke i enhedslisten der har foreslået at man skal bryde aftalen vi foreslår bare at man bruger aftalen maksimalt til at skabe de bedste betingelser

skaffe penge til staten end af at varetage

det kan være at jeg på det område har et andet politisk udgangspunkt end

uklare svar der kommer fra regeringspartierne i den her sag jeg synes sådan set

meget enkelt hvis man ønsker at opnå det som er formålet

serviceeftersynet nemlig at sikre staten en rimelig andel af det samlede afkast så er svaret jo helt indlysende hvad den undersøgelse skal bruges til efterfølgende forhandle med selskaberne og

kan forhandle sig til en fornuftig løsning så at gennemføre de lovændringer der er mulige

givet fald må man så betale en eller anden for erstatning der

stilling til om det så er dyrere end at lave reglerne om

det er der heller ingen jurister der mener så til selve sagens

sig til at gennemføre det her serviceeftersyn

på nordsøolien set i forhold til hvad man ville have

fået hvis man havde fulgt kulbrinteudvalgets indstilling

karakter fra at være påstande til at være dokumentation da concito kom med det mens vi sagde det var det påstande da concito så kom med det

haft ret i alle årene altså at staten

tabe et sted mellem otte og elleve milliard kroner hvert år fordi man havde lavet en rigtig dårlig aftale

på den baggrund besluttede regeringen så

gennemføre et serviceeftersyn for at sikre staten en rimelig andel af det samlede afkast det spændende er jo at der kan være politiske partier som åbenbart mener

man har nogle muligheder i forhold til det

det her serviceeftersyn bliver gennemført og vi

set en meget klar forventning om at serviceeftersynet tydeligt vil dokumentere at kun politikere og politiske partier som ikke ønsker at sikre staten

imod at gøre noget når det serviceeftersyn kommer

er lidt optaget af om det er sådan at regeringspartierne i den her sag har bundet sig til

de borgerlige partier med hvis det er sådan

jeg hvis jeg var ansat eller aktionær i de her olieselskaber føle mig helt tryg

de borgerlige partier vil under ingen omstændigheder være med til at gøre noget som helst for dem er indtjeningen i shell chevron og mærsk vigtigere end den danske statskasse så har debatten selvfølgelig også enkelte andre elementer klimaministeren startede med

den debat der handler om hvorvidt udvindingen af nordsøolien kan forenes med vores

den måde man udvandt olie på andre steder i verden ville i danmark

kommer lidt an på hvilke metoder man bruger men jeg er glad for at ministeren er opmærksom på at det er en reel problemstilling

koblet pengene fra nordsøen til vores indsats for at frigøre os fra afhængigheden af olie og fossile brændstoffer jeg

jeg ville ønske at det var sådan at vi faktisk brugte milliarderne fra nordsøen til at frigøre os fra afhængigheden af fossile brændstoffer det har enhedslisten foreslået i årevis og det er aldrig blevet vedtaget men hvis det vil være linjen fremover

så vil jeg bare sige at det

men da der i hvert fald i mit hoved er opstået en smule tvivl om hvad der i grunden menes

kan stemme for selv hvis vi skulle ende med ikke at kunne stemme for det første

skal udnyttes til størst mulig gavn for det danske samfund og samfundsøkonomien derfor støtter folketinget at regeringen har besluttet at gennemføre et serviceeftersyn af vilkårene for udvinding af olie og gas i nordsøen for at sikre staten en rimelig andel af det samlede afkast tilrettelæggelse af efterforskning og indvinding af de danske olie og gasressourcer i nordsøen skal ske på en sådan måde at samfundet sikres størst muligt udbytte

sker sikkerheds og miljømæssigt fuldt forsvarligt samt tager hensyn

at vide hvad det egentlig er enhedslisten vil

måde give staten cirka ti milliard kroner ekstra hvert eneste år i de kommende år

danske erhvervsliv har så mon ikke vi skal konstatere at venstre udfører et ihærdigt arbejde for at forsvare nogle multinationale koncerner shell chevron og det hæderkronede mærsk og deres mulighed for at

holder op efter næste valg

mike legarth at hvad angår olieudvindingen og gasudvindingen i nordsøen er det vores klare opfattelse at den danske stat oprindelig havde været betydelig bedre tjent med at der havde været en stærk statslig aktør på det område så man ikke havde været afhængig af private olieselskaber en lille smule af den erkendelse sneg sig jo også

regering omkring to tusind og to hvor man alligevel forsøgte at få staten på banen

kommet tilbage på banen desværre på en sådan måde at

over i statsligt regi og så kan enhedslisten

set ingen intentioner om at beskatte virksomheder så hårdt at de giver op og at staten bliver nødt til

set også at det vi foreslår nu i forhold til

at beskatte olieselskaberne så meget at de

tjener seks gange så meget i gennemsnit som en almindelig virksomhed på land gør men måske kun to

der er lang vej til at beskatte os til socialisme ad den vej må jeg

det er heller ikke det der er planen planen er at sikre at den danske stat får sin rimelige andel af indtægterne

aftaler vi har tidligere i dag i forbindelse med debatten om energibesparelser talt meget om at staten skal gå foran det skal den også når det gælder

aftaler går man ind i eventuelle justeringer

meget vidtrækkende aftaler som der her er tale om i forbindelse med

derfor også vigtigt at man i fortolkningerne

aftalens indledende afsnit hvoraf det fremgår at aftalen sigter mod at skabe

i det fortløbende seks årige arbejdsprogram har energistyrelsen et solidt grundlag for successivt at følge med i efterforskningen og dermed samfundets interesse i at få udnyttet de forekomster hvor det kan betale sig og hvor det giver god mening der er tale om opgaver staten slet ikke vil kunne magte alene og derfor er et

aftalegrundlaget naturligvis meget centralt

også vigtigt at vi når vi lever i en volatil

hele tiden er fuldt oplyst om hvorvidt der er grundlag for eventuelle justeringer i meget langvarige aftaler er der altid god grund til at man en gang imellem giver hinanden plads til at man kan kigge hinanden i

erhvervslivet har med aftaler at gøre der opererer med genforhandlingsklausuler det lyder næsten

første gang man skal til at fortolke hvad det betyder det betyder naturligvis det der fremgår af ordene nemlig at man

har ikke ret til et bestemt indhold men

sætte sig ved et bord og forhandle og det er der jo rigtig rigtig meget fornuftigt i især når vi har med tredive til fyrre årige tidshorisonter at gøre og når vi har med så store beløb at gøre og med en teknologiudvikling

aftaler der opererer med den slags

vil et voksent og fornuftigt folketing selvfølgelig også kunne håndtere det er jeg ret overbevist om jeg skal anmode om at vi ikke bruger rigtig meget tid på at diskutere hvad nu hvis og

jo netop serviceaftalens formål at kigge på hvad der

det har været interessant at høre de forskellige synspunkter

og lad mig til sidst komme ind på de forskellige synspunkter der er blevet bragt frem

det er logisk vi ved også godt at

ap møller mærsk i spidsen to tredjedele

før var der kun en beskatning på fyrre

strammet beskatningen ganske betydeligt jeg tror det er vigtigt lige at gå de præmisser igennem fordi der

stiger indtægterne og andelen af indtægterne til danmark også den danske stat har i perioden fra nordsøaftalen blev indgået

altså i tolv forventer man tredive milliard

op af undergrunden end man havde regnet med fra starten olieselskaberne i danmark tåler fuldt ud sammenligning internationalt beskatningen i danmark er højere end for eksempel

til den danske stat end andre selskaber der udvinder olie i nordsøen så der gives altså ikke nogen egentlig skatterabat der er tolvtusind beskæftiget direkte og indirekte i relation til nordsøen og der er investeret

betydelig lavere investeringer i teknologi og udvinding og dermed færre arbejdspladser færre virksomheder hvis man skulle gå hen og bryde sådan en aftale

jeg tilbage til aftalen tager også højde for store udsving i olieprisen der blev ved aftalens indgåelse

mere end hundrede spørgsmål til aftalen og der blev gennemført regneeksempler på alle mulige former for indtægtsforhold

det er jo sådan at tidligere betalte olieselskaberne fyrre procent i skat og nu betaler de

så de beholder selv kun en tredjedel så det er da en væsentlig bedre forretning

og vi vil selvfølgelig gerne have at der også fremadrettet er stor fokus på det så vi skaber den dynamik i det nogle vil kalde et udkantsområde det kalder vi det ikke

nogle der kalder det men der er en energimetropol i esbjerg som vi skal bevare og det gælder både

har stillet til forskellige ordførere genforhandling ja man indkalder begge parter og kan begge parter blive enige om ændringer

helt naturlig konstruktiv og fremadrettet måde at gøre det på

også at det er helt sikkert at når man har aftalt nogle præmisser og man lader nogle folk foretage investeringer

havde haft en forventning om at få det provenu ud af det som

altså helt afgørende for os og jeg mener også de drøftelser jeg har haft med ministeren har han tilkendegivet

flertal i folketinget vil ikkekan ikke diktere nye præmisser for aftalen det er noget begge parter skal være enige om så det glæder

at få bekræftet af ministeren selv

der nogle der talte om at man kunne vride armen om på ryggen af nogen og få dem til at sige noget af den grund der vil jeg sige at uanset om

ændre på præmisserne for den aftale vi har indgået og de løfter vi har givet

respekt for indgåede aftaler så vi formoder at det må være sådan det er helt afgørende

jeg vil også sige bare så folk ved det at hvis det ikke måtte forholde sig

et energiforlig jeg mener det så dramatisk en ændring

den politiske holdning vi har til ordentlighed og respekt

herre mike legarth ikke leverer stemmer til det

kunne lave noget der ændrede forudsætningerne når folk nu havde investeret og så videre ud fra én præmis

huske at han selv stemte for dramatiske forandringer af efterlønnen jeg kender masser af mennesker som har indbetalt til den ordning ud fra nogle ganske bestemte forudsætninger som herre mike legarth ændrede

for shell end for arbejdsmand petersen der år ud og år ind har betalt til efterlønnen og hvis betingelser herre mike legarth ændrede dramatisk

som jo var imod den her aftale at nu har de anerkendt at aftalen er indgået og

som stat tillade sig at ændre betingelserne grundlæggende

for shell

at herre mike legarth ser at der er

de ændringer vi laver sådan at man netto holder sig

skullet betale meget mere i skat uanset hvilke indtægtsforhold

netto haft færre penge til rådighed og haft færre muligheder for at udfolde sig så man kan ikke drage den

skal opføre sig ordentligt og man skal ikke med tilbagevirkende kraft ændre på ting hvor folk har handlet i god tro hvis man overhovedet kan undgå det og det kan man her

at sige til for det er store beløb det er en lang historie

lang fremtid vi har foran os på området der har også hersket synes jeg en lille smule forvirring

om hvad det var der blev aftalt i to tusind og tre

at der tilsyneladende er ganske bred opbakning til at vi foretager det her serviceeftersyn udramatisk det er en god idé det er god fornuft som herre villum christensen var inde på en gang imellem

inde i så lange aftaler og kigge på hvordan det ser ud hvis det serviceeftersyn og det er især

er grundlag for at regeringen og folketinget søger nye rammevilkår så er der principielt set kun to muligheder og inden for de to muligheder vil vi så selvfølgelig overveje alle muligheder den ene er at man forhandler en ny aftale mellem parterne på og det kræver enighed mellem parterne at forhandle en ny

aftaler den anden mulighed er selvfølgelig at man inden for den nuværende aftale benytter de håndtag og mekanismer der er for eksempel kan man jo godt hæve beskatningen generelt

generelle beskatningsret som folketinget selvfølgelig besidder og som ikke er anfægtet af den aftale men der ligger selvfølgelig inden for aftalens rammer helt præcist beskrevet hvad det så vil indebære det er jo det aftalen går ud på så dette blot

står ved de aftaler vi har indgået

folk har været inde på måske skulle jeg lige her sige til enhedslistens ordfører hvorfor det er så vigtigt at stå ved den aftale

jeg synes måske at enhedslisten har en tilbøjelighed til at undervurdere hvad det egentlig er for beløb der skal investeres inden for det her område og hvor lang tidshorisonten rent faktisk er

på i sit oplæg trecifrede milliardbeløb bare i den periode som den her aftale har gjaldt og som rækker hvis vi skal have investeringerne tilbage

det er derfor at hvis man skal sikre sig

den ekspertise og den kapital der skal til og det er ikke særlig mange selskaber der har den form for kapital til rådighed rent faktisk vil blive ved med at investere i en øget indvinding i vores felter så kræver det altså en vis stabilitet i rammevilkårene ellers

på det her område og det er også derfor at hvis man skal søge nye rammevilkår

lægge afgørende vægt på at søge et bredt flertal i folketinget og som sagt i respekt for den aftale der foreligger

vil jeg såmænd bare nævne at venstres ordfører var inde på det potentiale der ligger i offshoreindustrien mere generelt

rigtigt jeg nævnte det helt kort i min tale at

et vist samspil mellem

sig med gas og olieudvinding i nordsøen og den offshoreindustri der

med havvindmølleparker noget af det der jo kunne være fantastisk at kigge på

det her serviceeftersyn eller i forbindelse med vores forhåbentligt kommende energiforlig

få endnu flere job og endnu mere beskæftigelse i de dele af danmark der beskæftiger sig med det her område det giver rigtig god mening at få så meget ud af det som muligt jeg håber at jeg hermed har bragt lidt

hvad der var aftalen dengang og

enighed mellem parterne med den meget klare melding

jeg takker også for bemærkningen om mulighederne for at

det er et område som beskæftiger rigtig rigtig mange mennesker og hvor der er et stort potentiale og hvor der er en stor eksport

knap nok nåede at komme i gang fordi der kom valg og det er et arbejde som jeg gerne vil

på og gerne i et bredt samarbejde i folketinget for at sige det som det er

har der været andre ting at se til i de første måneder af min ministertid så

ikke nået det endnu men jeg synes det vil være naturligt at man tager det op i efteråret både når vi

har en energiaftale og når

kan lykkes i bred enighed at få lavet en strategi for hele

hvis man ikke kan lave en aftale vil man inden for de rammer som den eksisterende aftale sætter gøre hvad der er muligt for at få et udbytte som gør at staten får sin rimelige andel også selv om dette udbytte skulle være større end det der har været indtil nu og der vil ministeren gå efter og ønsker at der skal være et bredt flertal jeg skal bare tilføje sådan at ingen behøver at være i tvivl at skulle det med det brede flertal smuldre vil enhedslisten også i den sag vise sig som et meget meget

faktisk sige på baggrund af de bemærkninger ministeren kom med her

det serviceeftersyn vil bevirke men hvis enhedslisten

vi står ved den aftale vi har indgået med ap møller

det kræver enighed at forandre den aftale og

ændre aftalen eller at vi opererer inden de rammer aftalen har så

tager til efterretning at det er sådan det er

arbejder vi så inden for den politiske realitet at det

at vi kan fortsætte i det konstruktive spor

og får det bedste ud ud af det samtidig med at vi satser

jeg vil bare gerne have en bekræftelse fra ministeren

et indsatsområde det ville være fornuftigt at

næsten symbolsk udvikling i vores offshoreindustri ved at vi over de kommende årtier når der bliver mindre produktion i nordsøen gradvis vil udbygge med blandt andet havvindmøller

også ved er et felt der optager herre mike

i at tænke de forskellige former for energi ude på havet sammen men med det klare mål at omstille til de grønne versioner

at vi får videncentre at vi får gjort endnu mere

fra både offshoresektoren og fra vindsektoren at man mangler kompetent arbejdskraft man mangler højtuddannede til at løse de

opgaver der er og i takt med at det bliver mere og mere kompliceret at hive olien op af undergrunden fordi der er mindre af den

de kompetencer og de kan jo så bagefter løftes over

håber jeg at ministeren vil tænke ind i det men tak for

en specifik situation i de områder i danmark hvor man

så det ville være naturligt at kigge på det

de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den otteogtyvende februar totusinde

på det uformelle møde i det europæiske råd den tredivete januar regeringens opfattelse er klar og den er at finanspagten er god for europa og for danmark

den er vigtig for tilliden til den økonomiske politik i

og eu landene som helhed aftalen er et positivt skridt i retning af at styrke holdbarheden af den økonomiske politik i eu og eurolandene og stabilitet og øget troværdighed er en klar og afgørende forudsætning for

skabe vækst og beskæftigelse aftalens krav ligger generelt på linje med regeringens fokus

ansvarlig økonomisk politik herunder de danske målsætninger om strukturel balance i de mellemfristede planer

vil aftalen være den målestok som markederne vil måle dansk økonomisk politik efter derfor er det regeringens klare opfattelse at det er i danmarks interesse at deltage i aftalen og lade os omfatte af aftalens bestemmelser i videst muligt omfang men og det vil jeg gerne slå helt fast naturligvis med fuld respekt for det danske euroforbehold det er der også et bredt flertal for blandt folketingets partier og det hilser jeg med tilfredshed når det gælder spørgsmålet om folkeafstemninger i danmark er der jo en klar procedure og det er også den tilgang regeringen vil benytte i forbindelse med tiltrædelse

finanspagten der er kort fortalt to muligheder når det gælder tiltrædelse af internationale aftaler grundlovens § nitten betyder at der med et simpelt flertal i folketinget kan samtykkes til at danmark kan deltage i internationale aftaler hvis der ikke er tale om suverænitetsafgivelse hvis den internationale aftale derimod indebærer at der sker overladelse til mellemfolkelige myndigheder af beføjelser som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder skal den særlige procedure i grundlovens § tyve følges det følger

vedtages af fem sjettedele af folketingets medlemmer eller hvis et sådant flertal

der er en stærk tradition for at justitsministeriet foretager en grundig og uafhængig vurdering af hvorvidt danmarks ratifikation af internationale aftaler giver anledning til forfatningsretlige spørgsmål det har også været tilfældet i denne sag justitsministeriet præsenterede redegørelsen i går og i redegørelsen konkluderer justitsministeriet at aftalen ikke indebærer overladelse af

beføjelser der medfører at proceduren i § tyve i grundloven skal følges man kan selvfølgelig have den holdning at vi selv om der ikke er noget juridisk krav herom skal sende finanspagten til folkeafstemning det synes jeg imidlertid vil være at afstå fra at tage det nødvendige politiske ansvar som politikere er vi valgt til at træffe beslutninger også store og svære beslutninger og ikke til at bede befolkningen om at træffe beslutningerne for os

det er det vi er valgt til det er det vi får vores løn for

derfor kan jeg også sige at regeringen ikke kan støtte det af enhedslisten fremsatte

i folketinget og at der er tre partier som synes at den her

til folkeafstemning det er der ikke noget overraskende

redegørelse der kom fra justitsministeriets jurister i går omkring

hvis nu man har jo lov at drømme der kom et nyt flertal i folketinget som var noget mere eu skeptisk end det eksisterende

træde ud af finanspagten igen

vi kan bare melde os ud af eu og den anden sagde jamen det kan sagtens lade sig gøre så nu er

der tyder på at der vil kunne samles et flertal der ville ønske at danmark

skal træde ud af den igen altså der er et meget bredt flertal i det danske folketing

de nuværende regeringspartier og venstre og det konservative folkeparti som står bag at det er i danmarks interesse at være med i finanspagten

frit at det kan træde ud af eu hvis det ønsker det og hvis

der er flertal for det i det danske folketing ja så er

beslutning man må træffe jeg kan bare sige

ønske hos regeringspartierne og det er heller ikke mit indtryk at det ønske hos venstre og det konservative folkeparti og dermed er der ikke noget der tyder på

der vil være et flertal for at danmark skal forlade eu og

være meget uheldigt hvis det var konklusion som det her folketing

i folketinget ønsker det

også uden folkeafstemning vil det så være muligt

og derfor må man også sige at det er regeringens klare holdning at det er i danmarks interesse

det er der et bredt flertal der bakker op om i folketinget kommer der

mener at danmark skal træde ud af finanspagten ja så må man jo træffe de beslutninger i henhold til

jeg har så kunnet forstå på regeringen

der ikke nogen problemer i to tusind og tretten skulle det være

i to tusind og tretten på en procent

et stort problem i forhold til det vi har forpligtet os til at gøre

regner forkerte strukturelle underskud ud i de forskellige lande

jo fordi det er meget interessant

eller noget der er budgetkaos

jo fint at et flertal i folketinget mener at

forpligte danmark til en finanstraktat men hvis der er usikkerhed om hvad det handler om burde man så ikke dels tænke sig om dels spørge befolkningen

er parat til at tage samme chance

det er i danmarks klare interesse at vi fortsat fører en ansvarlig økonomisk politik og vi tror også det er en rigtig god idé at

på den baggrund mener vi at det

i landets interesse at vi er med i denne finanspagt

vi selvfølgelig fra dansk side vil træffe de nødvendige beslutninger

at kunne leve op til det ansvar som danmark så påtager sig i den anledning og der håber jeg da at enhedslisten som jo også er med til at lave

tyndslidte er i forhold til

at tiltræde finanspagten

at træde ind i finanspagten ministeren har

hvis vi stod uden for og ifølge ministeren

forhold til situationen og så blive målt på det

det at vi tilslutter os finanspagten som en naturlig følge af at vi meget gerne vil føre en superansvarlig økonomisk politik

der er fem og tyve af eus lande der er blevet enige om at lave nogle fælles spilleregler for hvordan man griber det her an og der har vi da fra dansk side en klar interesse i også at få de andre lande tilbage på sporet

af dansk eksport og det betyder op mod femhundredetusind danske arbejdspladser er afhængig af hvordan det går i de andre eu lande så danmark har en klar interesse i nationalt at føre en ansvarlig økonomisk politik og vi har en klar interesse i også på eu niveau

som ministeren også siger har vi fuldstændig mulighed

og det markederne siger

de lande nu er i dyb dyb krise det der er formålet med finanspagten er sådan set at sørge for at man ikke

også i de lande der har store vanskeligheder har det betydning for dansk eksport ja naturligvis har det det for hvis det går dårligt i grækenland hvis det går dårligt i portugal hvis det går dårligt i italien eller i et hvilket som helst andet europæisk land kan det mærkes i ordrebøgerne

dansk interesse at vi igen får europa tilbage på sporet at vi får vækst og at vi får skabt job

hele det danske formandskab handler om

vi prøver at få sat den kurs

skabe vækst og beskæftigelse det tror jeg faktisk ikke men det vil jeg

et meget enkelt spørgsmål er det sådan at det er kommissionens tal der bestemmer om vi har for stort underskud eller er det regeringens egne tal

villumsen sagde enormt stor

hvordan det strukturelle underskud regnes ud

at det at der kommer styr på tingene i resten europa er en afgørende forudsætning for at der kan komme vækst i de lande og at det også vil bidrage til vækst i danmark vi har i danmark gjort rede for at

er sikre på at vi har en god forståelse med kommissionen om

danmark har aftalt med kommissionen

danske tal gælder det så også for de andre lande

har en forståelse med kommissionen om at kommissionens beregninger nå ja

og kan vi forvente at det

kunne fremgå af et lille appendiks eller en lille tilføjelse til traktaten at de nul procent regner staterne bare selv ud ud fra den

eu politik på nogen måde ligger tæt

ville vist i givet fald ellers være breaking news hvis jeg

annoncere det her til eftermiddag

tænke på hende da jeg skulle forberede denne

altså ikke været i europa i de senere år vi har levet for godt i forhold til det vi reelt

råd til vi har levet for lånte penge

ja vi har fået anskuelighedsundervisning i hvad der sker når ikke vi holder hus med pengene så trues hele lande af bankerotten

europa hvor vi handler og investerer på kryds og tværs eksporteres problemerne fluks

grænserne eller for at citere tysklands første kvindelige kansler som vist godt kan betegnes som finanspagtens moder irske sorger er slovakiske sorger

spanske sorger er tyske sorger de er alle sammen vores sorger vi er alle en del af en europæisk indenrigspolitik det

er kommet til verden og det er bestemt ikke for tidligt alle

været bedre til at efterleve de indgåede aftaler men så modent var samarbejdet i europa altså ikke og så meget respekt havde de enkelte medlemmer altså ikke for fællesskabet og se hvor det har ført os hen

at de rent faktisk efterleve de gamle styrkede principper

også mere end antydet at pagten ikke i sig selv er revolutionerende

andet stammer fra den såkaldte sixpack der stort set lige er blevet vedtaget så oprydningen efter gældskrisen har faktisk været i gang i noget tid

underforstået at så vidtgående er

at pagten snarere er stor ståhej for ingenting eller kejserens nye klæder præcis fordi den trækker så meget på eksisterende traktatgods

nej der er justitsministeriets analyse klar

det synspunkt af politiske årsager så at sige at vi ønsker at have en folkeafstemning selv om der altså ikke er juridisk belæg for at insistere på at der skal være folkeafstemning

det helt principielle synspunkt at eu politik

særdisciplin der eksisterer ved siden af al anden politik nej eu er jo netop også sådan som

altså også et emne helt ligesom indenrigspolitik

og naturligvis også jævnligt i salen her også derfor

det problemet er bare ret mange af unionspartierne der rent faktisk ønsker at diskutere eu politik når man er ude på valgstederne skulle

det synes jeg godt kan være lidt problematisk

ser på de meningsmålinger der bliver lavet

tres procent af vælgerne så ville jeg da nok sidde og juble noget mere end jeg

at den i hvert fald vil sikre noget stabilitet

indført på den rigtige måde det skal eu domstolen så

den sidste del af spørgsmålet

en budgetlov var vidtgående jeg skal lige sige

bygger videre på meget af det gods vi har i forvejen det var den helt centrale pointe jeg ønskede

noget som vk regeringen selv foreslog

idé som den nye regering har overtaget

altså en idé som man

nu også ønsker at gennemføre på eu plan

i europaudvalgsmøder hvor et flertal af partierne har sagt ja

budgetlov ville have set ud som det der er blevet foreslået fra eus

skal indføre en budgetlov

er tale om en idé

har været i danmark men også i en række andre lande allerede før man

finanspagt det kan jeg da igen kun glæde mig

fra domstolen nej det må jeg sige

man har implementeret den her budgetlov eller ej

til at lede danmark de har tværtimod valgt en socialdemokratisk regering som

det strukturelle underskud i to tusind og tretten

et strukturelt underskud der går lige i nul spørger man europa kommissionen

vil høre venstre om er om venstre tror det er regeringens tal der kommer til at være gældende for danmark i to tusind og tretten

bliver europa kommissionens tal

jeg kan også godt erklære mig helt enig i at danskerne hverken har stemt på thatcher eller

nu kommer ordføreren jo fra et parti hvor man går meget ind for ligestilling så jeg regnede

kvinder ind i debatten med hensyn til det egentlige spørgsmål

bare lægge mig fuldt op ad hvad ministeren allerede har svaret for det er jo

tiltro til kommissionens tal

i eu lige præcis går på

den situation vi lige præcis står i er jo at danskerne stemte nej til at være med i euroen de stemte nej til at det var eu der skulle bestemme vores økonomiske politik de har også fravalgt venstres nedskæringspolitik

en nedskæringspolitik oven i købet uden at have helt styr på hvad konsekvenserne

blev spurgt i den her sag når man vælger at tage så drastiske skridt

eller hvis der havde været en ændring af vores euroforbehold som gjorde

være noget vi diskuterer i folketinget jeg ønsker ikke at vi skal have eu politik som en helt separat kategori

skal holde os op på vores eu holdninger

holdt op på vores holdninger til miljøpolitik til betalingsring

om følgende angela merkel taler om mere eu og hun fortæller os at vi godt kan vænne os til at se kommissionen som en egentlig regering

også i finanspagten at vi går mod stadig tættere integration mellem eu landene og

og ordføreren nævner også her

en fælles europæisk indenrigspolitik hvordan ser ordføreren

der står her som repræsentant for

det vi førhen kaldte danmarks liberale parti på den her udvikling

være helt fint men min pointe gik nu altså på at det var debatten i

hvor er eu på vej hen og

er jo bare at citere jacques delors tidligere kommissionsformand der har sagt at eu er en upo et uidentificerbart politisk objekt så let slipper jeg nok ikke men pointen er jo

så er faktum jo

merkel måtte mene men hvad jeg selv mener er

at forfine den værktøjskasse som vi nu er ved

simpelt hen fordi den krisesituation vi befinder os i

respekt ordføreren har fuldstændig overblik over

at eu skal bevæge sig hen har venstre eksempelvis en

hele diskussionen om forfatningstraktaten var med til at lancere også på europæisk plan debatten

hvad det var og sige hvad skal eu beskæftige sig med hvad skal eu ikke beskæftige sig med hvor har vi delt kompetence venstre har jo også meget klart meldt ud i forbindelse

tobinskatten at venstre har den stopklods at vi ikke ønsker at eu skal være i stand til at opkræve skatter så på den måde har jo givet nogle klare signaler

hvordan vi mener at eu samarbejdet skal udvikle sig men igen helt ligesom jeg ikke mener at man kan afkræve en politiker der beskæftiger sig med indenrigspolitik

klassiske indenrigspolitik et fuldstændigt svar

befinde sig henne om ti tyve tredive år

jeg har været med i rigtig mange år og jeg kan huske at vi

at eu domstolen ville komme til at bestemme om de love vi

i danmark er gode nok så sagde det ville ikke ske det er rigtigt nok at det lå i systemet allerede dengang

nyt det kan fru lykke friis jo godt

men er problemet så ikke hvornår er det så det rette tidspunkt at tage diskussionen om eus udvikling og den synes jeg er fraværende så bare et enkelt lille supplerende spørgsmål

opfattelse at det ville have løst den økonomiske krise da den finansielle sektor brød sammen tilbage i to tusind og otte hvis vi

som bevirker at reglerne rent faktisk bliver

halvtreds gange at landene ikke har overholdt vækst og stabilitetspagten siden to tusind

det tager vi nu en principiel drøftelse af og igen vi kommer til at diskutere eu

eu landene er blevet enige om hvordan vi beregner

har den danske regering sine beregninger og dem nærer fru lykke friis tillid til det er jo rart at fru lykke friis

men så bare spørge fru lykke friis er

i forhold til en række lande at regeringen nærer tillid til sine egne tal som er gode

vi ved hvem der bestemmer om budgetloven er god nok det gør eu domstolen men hvem bestemmer om tallene er gode nok

vente og se når vi kommer længere frem i processen det

næse forbi at man i eurozonen blandt eus stats og regeringsledere er kommet frem til en aftale om større stabilitet og bedre styr på økonomien i europa den såkaldte finanspagt den skal sikre at alle landene i eurozonen og dem der måtte tilslutte sig faktisk overholder de regler

i dansk interesse at eurozonen ikke går ned og ender i et ukontrolleret økonomisk kaos

for de grækere der lige nu kæmper for at få deres land på fode

for de knap femhundredetusind danskere

fordi vi kan sælge produkter på det indre marked derfor mener jeg helt klart

til at sikre at der kommer mere styr på økonomien

men det er til gengæld ikke min opfattelse at finanspagten indvarsler en radikal ny linje i den økonomiske politik i danmark aftalens krav ligger generelt på linje med regeringens fokus på en

økonomisk politik herunder de danske målsætninger om strukturel balance på mellemfristligt plan og der er mig bekendt ikke nogen af folketingets partier der for alvor ønsker at bruge flere penge end vi har

heller ikke tale om at eu påtvinger os en ansvarlighed

selv bekender os til regeringen og socialdemokraterne har kæmpet for at få en aftale på plads der tog hensyn til de særlige danske interesser vi har fra starten gjort det klart at uanset hvad skulle det danske euroforbehold respekteres

den strukturelle balance og det er lykkedes at få eus accept

på den baggrund er det regeringens klare opfattelse at danmark skal deltage i aftalen

ønsker at danmark skal igennem en folkeafstemning

i danmark

en procedure for hvorvidt der udskrives folkeafstemninger og det handler kort og godt om hvorvidt der afgives suverænitet fra danmark til bruxelles derfor har vi afventet justitsministeriets redegørelse den kom i går og viser med al ønskelig tydelighed at vi ikke afgiver suverænitet

grund til at udskrive en folkeafstemning

vores ansvar som politikere vi er valgt til at træffe beslutninger også store og svære beslutninger

på vores hverdag og derfor er eu spørgsmål ikke noget vi skal diskutere hvert tiende år eller udskrive en folkeafstemning om fordi vi ikke mener det er vores bord vi påtager os ansvaret for de daglige beslutninger både de mere banale og de vidtrækkende det samme gælder når det er eu regler og eu aftaler der er på dagsordenen

gøre det på så længe grundloven foreskriver at det er os i folketinget der bør træffe beslutningerne på den baggrund er socialdemokraternes holdning at folketinget må påtage sig sit ansvar og medvirke til at

siger man repræsentativt demokrati det kommer sådan som skidt fra en spædekalv var jeg ved at sige og sådan er det bare

os vores ansvar hvis vi ikke ligesom tager

der er det største emne når vi har folketingsvalg og som ikke er det folk spørger mest ind til er

den nye regering at at man lytter til befolkningen det gjorde man i forbindelse med en betalingsring

kunne jeg godt tænke mig set i lyset af de meningsmålinger der har været og

og sørger for at der kommer en folkeafstemning

et sted i østjylland kan jeg huske men men

og det kan vi jo kun begræde og forsøge

spørgsmålet om hvorvidt det så er en

udsende alle eu spørgsmål til folkeafstemning fordi

angår meningsmålinger som har vist

set ikke et spørgsmål om at vi prøver på at undgå en eller anden konfrontation og jeg er sikker på at den debat vi vil have i folketinget om ratifikationen hvis vi kommer så langt med den her traktat vil vise at der er masser af lyst til at debattere det her også fra de eu venligtstemte partier

sygehusene man prioriterer det kan være hvor høj skatten skal være det kan være

tydeligt viser at folket rent faktisk ønsker folkeafstemning når det drejer sig om eu sager

måske også fordi de aldrig blev spurgt om lissabontraktaten det kunne jeg så godt have en fornemmelse

så er nogle bestemte ting der skal stå i budgetloven

den budgetlov uden at blive idømt en bøde

glad for at vi kan lade dem

at eu vil lave lave nogle rammer for

en budgetlov skal indeholde det er så også rigtigt at det er op til det danske folketing at vedtage en budgetlov som lever op til de her ting og ja der er

vil kunne vedtage en anden budgetlov selvfølgelig skal den så også forholde sig til hvad det er for nogle krav der er blevet stillet men man kan godt lave den om

vi en budgetlov med et bredt flertal netop for at sende det signal

noget man går rundt og laver om i tide og utide

folkeafstemningen om euroen

union er ordføreren

henviser til ikke var blevet respekteret det siger sig selv

nu har regeringen faktisk ikke nogen intention om at ændre på euroforbeholdet

vi til bruxelles med en anden dagsorden nemlig

få en aftale som respekterede det euroforbehold vi har fordi vi faktisk tager meget

danskerne har sagt nej tak til lige præcis euroen og derfor stemte et forbehold igennem det ønsker vi at stå vagt om

at se den her fascination af en regelstyret politik

gå ind i den her form for regelstyring som jo handler om eurolandene

præciseret ordføreren

skal leve op til nogle krav det kan man godt kalde en regelstyring af politikken men man kunne også vælge at sige at de krav som vi gerne vil leve op til

er sådan set rimelig fortrøstningsfuld i

vi er ikke et euroland og derfor vil der også være ting som vi jo stadig væk ikke er omfattet af men men de her ting er ikke fordi vi er regelstyret fra bruxelles

grunden til at vi gerne vil med i den her aftale

den kommer til at udstikke spillereglerne for hvordan man fører økonomisk politik og hvordan den økonomiske politik bliver vurderet

havde gjort det klart at hvis hun blev statsminister ville hun vælge investeringsvejen og ikke sparevejen så mit spørgsmål til den socialdemokratiske ordfører går

ikke holder fast i en rød jobskabende politik hvorfor binde sig

som den konservative tyske

villige til at investere for at skabe nye job

så ikke enig i at det er det som man ligesom fraviger her det er sådan

have styr på økonomien og i øvrigt lave vækstplaner eller stimulere økonomien i svære tider det der bare er forudsætningen for at man kan komme dertil er at man har styr på butikken

heller ikke selv om vi i danmark vælger at sige at det i vores økonomiske situation giver god mening

at danmark er et af de mest vækstskabende

har en langt værre recession end man havde frygtet så

kommissionen insisterer på at holde fast i sine tal så vi har en situation hvor vi i to tusind og tretten har et større underskud end det tilladte

hvorfor afskrive os den mulighed når kickstarten lige præcis har vist sig at være en effektiv økonomisk

til bruxelles med

at få en anerkendelse af at nogle af de ting som ligger i den danske strukturelle balance skal opgøres og tages ud af det fordi de er meget vekslende vi kan godt gå ind i en diskussion om

en dansk måde at opgøre den her strukturelle balance på og at den skulle anerkendes det har vi fået

kan se os selv i den måde som vi vil blive bedømt på

måde danmark regner på spændende og god information at få og jeg håber da

at vi kan få en eller anden minister til at bekræfte det skriftligt på

løsningen på de økonomiske vanskeligheder man står i i eu

accepteret de særlige danske vilkår vil tror at herre per clausen behøver

være velkommen til men men man kan også bare henføre til de svar der er blevet givet i europaudvalget

det var en klar forudsætning det var det som blandt andet vores økonomi og indenrigsminister tog til bruxelles med og forhandlede om at få en anerkendelse

finanspagten er den rigtige løsning

perioden fra starten af nullerne da man lavede nogle aftaler

blandt andet betydet at man har fået et overforbrug i rigtig mange lande

være særlige omstændigheder der gør sig gældende

pagten jo i øvrigt også at man skal kunne

gode tider har orden

når man bagefter efter man har accepteret det spørger til

smule betænkelig men det er helt fint hvis herre jens joel har styr på det

danmark har indgået med kommissionen det

lande som burde have overholdt reglerne i eu tilbage i nullerne

tyskland der har bragt europa på tiggerstaven ved at bruge for mange penge i starten af nullerne

tyskland der har ødelagt den tyske økonomi eller er sandheden den at der ikke er nogen automatisk sammenhæng mellem at overholde finanspagtens krav og regler

og at det derfor er en rigtig rigtig dum bureaukratisk borgerlig foranstaltning

at tyskland jo var med til at skabe noget

problemet fordi tyskland var et af de lande som faktisk allerførst brød de regler vi havde indgået

hvis man kan lave regler og aftaler og så bagefter blæse på

det grundlæggende spørgsmålstegn ved de regler og aftaler det er problematisk også i et samarbejde som det vi har i europa at der så er nogle lande som måske har kørt det endnu længere ud over kanten end tyskland og derfor står i en dybere suppedas er så bare beklageligt for de lande men det ændrer jo ikke på princippet

vi bakker det varmt op jeg vil så også godt

skose dem lidt måske fordi jeg

at man kunne have spurgt de andre partier som man udmærket godt ved støtter sådan et forslag om at være med og det synes jeg også

om det modsatte så er tilfældet ved jeg ikke men

og det gælder om at det her også bliver til noget synes jeg jo

meget principielt synes jeg at vi skal have den her folkeafstemning så det opfordrer jeg gerne folk til at gøre gå ind og skriv under og det kan man gøre online

fordi jeg har jo forstået at vi nu har en regering der lytter til folk

til betalingsringen og det håber jeg også

til at vi kan få en folkeafstemning

for dansk folkeparti er et problem

det er ganske forkert at det er eu der skal sidde at beslutte hvilken økonomisk politik man skal føre i nationalstaterne

også har en overordnet fælles finanspolitik

det er derfor at man er nødt til at lave en finanspagt og derfor er det

manglende respekt for det euroforbehold vi har i danmark og så er jeg sådan set fuldstændig flintrende ligeglad hvad juristerne siger

til tolv år siden og i stemmeboksen dengang og

tættere finanspolitik sammen med de lande der i øvrigt valgte at have en fælles valuta

når man siger nej til en fælles valuta at man så ikke bliver involveret i den fælles finanspolitik som er

og det er derfor at jeg kalder det her manglende respekt for euroforbeholdet uagtet hvad jurister har sagt det er simpelt hen forkert

man skal sende finansloven ned til gennemsyn hvor man får nogle henstillinger

kommissionen om hvordan den økonomiske politik skal føres i landet

six pack som blandt andet ser på makroøkonomiske ubalancer og

som lønudvikling boligfinansiering privat gæld og pensionsafgange

i øvrigt socialdemokraterne det synes jeg da godt man kan være stolt af har været med til at

have i løn og så videre det har vi aldrig blandet os i rent lovgivningsmæssigt

at eu skal ind at blande sig i det

og hvis der er problemer med det

spændt på at se hvad eu synes vi skal gøre ved det

også spændt på om der er nogen af de fem unionspartier der har modet til at sige nej til det

vi skal have en folkeafstemning og derfor støtter dansk folkeparti også varmt

jeg regner med at det vil de fordi de selvfølgelig så håber at danskerne vil stemme nej til at danmark deltager i finanspagten og så kunne enhedslisten diktere danmarks europapolitik uden om det europapolitiske flertal i folketinget det giver sådan et eller andet skønt paradoks synes jeg for i

er enhedslisten som regel imod at afgive kompetence til eu

men når så det europapolitiske flertal i folketinget træffer valg som ikke huer enhedslisten så er folketinget pludselig ikke godt nok vi i radikale

venstre ønsker at tilslutte os finanspagten fordi målet med den er at genskabe tilliden til at der kan føres en ansvarlig og stabil økonomisk politik i europa

det er afgørende for danmark at vi får styr på økonomien i hele eu og finanspagten bliver nu den her rettesnor som markederne dømmer os alle sammen efter uanset om vi

for at tilslutte os i videst muligt omfang og når jeg siger i videst muligt omfang

det selvfølgelig fordi vi hverken kan eller vil tilslutte os de dele der vedrører euroen fordi vi ikke har euroen i danmark men tværtimod har et forbehold over for euroen finanspagten er jo heldigvis også tilrettelagt sådan at ikkeeurolande kan være med og vi kan være med i fuld respekt for det danske

det respekterer jeg det fuldt ud og helt justitsministeriet vurderer at finanspagten ikke medfører overdragelse af suverænitet som beskrevet i

grundlovens § tyve og derfor går vi i radikale venstre ind for at folketinget påtager sig sit politiske ansvar

danmark tilslutter sig aftalen præcis som når vi vedtager finansloven og som når vi senere skal vedtage en budgetlov europapolitikken hører til i det daglige arbejde i folketinget der er flere andre ordførere der har været inde på

er her vi skal vedtage lovene og her vi skal tage det politiske ansvar det er her vi skal vise konflikterne og her vi skal tage debatterne allerhelst debatter om indhold og ikke blot

jeg forstår at enhedslisten ikke er glad for indholdet i finanspagten det er jo en ærlig sag det er det der er politik og det synes jeg er spændende at diskutere så tag ansvar også for debatten og tro på folkestyret også når det gælder

de forskellige behov for at få eu ind i valgkampen jeg vil bare understrege at det

bragte eu ind i den her valgkamp det gjorde vi alle de steder vi kunne et af vores

også i europa i radikale venstre

af finanspagten ville vinde en en folkeafstemning tværtimod går vi jo ind for en folkeafstemning af den principielle grund at vi mener at befolkningen skal have lov at bestemme når den mister muligheden for

fremtiden at bestemme over den økonomiske politik i danmark det er jo korrekt at de radikale gik til valg på et slogan om

vi står her i dag og finder ud af at

bliver sået tvivl om om europa kommissionen har regnet korrekte tal ud

man begyndte at regne med det strukturelle underskud

konstant regnet forkert

den radikale ordfører og kunne det ikke føre til at man

tog beslutningen med lukkede øjne men i stedet for spurgte befolkningen om de også synes

er en god idé at tage en beslutning som man ikke kender

strukturelle saldo skal gøres op det er sket på rådsmøde efter rådsmøde det har vi fået forelagt i europaudvalget af blandt andet økonomiministeren og herre nikolaj villumsen og jeg selv har været der og diskuteret det med økonomiministeren adskillige gange jeg har fuld tillid til at den danske regering får en aftale på plads og har fået

vi selv beregner der er forskellige

faktorer der gør at alting ikke kan være ens i alle eu lande og det er der også fuld forståelse for

fordelagtigt ud for danmark men

ved ordføreren noget

et misforhold her som jo kunne være

ordføreren ikke er hundrede procent sikker på at

kommissionen har taget fejl kunne det så ikke være en god idé at vi spurgte befolkningen om de også synes det er en god idé at vi går med i det her som vi

der kan ske mange ting men jeg har fuld tillid til at den danske regering har en aftale finder en aftale med kommissionen det her er jo ikke helt færdigt endnu om hvordan man regner den strukturelle saldo ud vi har

givet mandatet i europaudvalget til at det her bliver gjort på en måde ikke så danmark får en særlig favorabel behandling

og ordentlig behandling i forhold til netop de faktorer som

befolkningen skal høres i den her sag

til at ordføreren fremhævede et paradoks ved enhedslistens politik så jeg vil tillade mig at fremhæve et paradoks

hvordan det hænger sammen at vi skal fraskrive os friheden til at tilrettelægge vores økonomiske politik sådan som vi mener det er bedst og sådan som vælgerne stemmer sig til det

at vi ikke skal bruge friheden alligevel det

at dansk økonomi hænger sammen med eus europas økonomi de ting kan man ikke skille ad og derfor er det i danmarks interesse at vi får taget ansvarlige beslutninger i europa der sikrer stabilitet og sikrer at vi får stoppet fremtidige gældskriser og sikrer og det er det

kunne stå uden for det er ordføreren

vil vurdere os på hvilken disciplin vi fører og vi vil gerne føre den samme stramme økonomiske disciplin

med finanspakken det er jeg rigtig

til at finanspagten ikke leder til suverænitetsafgivelse det er den formelle grund den politiske grund er set med sfs øjne at at der er tale om en mellemstatslig aftale som bygger på de principper der er i vækst og stabilitetspagten vi mener derfor at det er op til politikerne

gøre det i den her sag det

og hvad er vi så dronning

snarere en springer der løber rundt i hælene på finansfyrsterne i skak

altid er på spanden

vores egen skyld vi regulerede faktisk engang finanssystemet helt tilbage i nitten ni og tyve efter krakket indså man at der skulle regulering til vi er som lande og som internationale fællesskaber sat skakmat af finansfyrsterne det skal vi ændre ellers kommer vi til at gentage historien i al evighed

som man nok vil høre mest fra i dag

bange for at vi mister suverænitet men vågn op kom ud af tornerosesøvnen

som beskytter af en finansverden som koster

gennemsigtighed og perfekt konkurrence men sådan er virkeligheden ikke virkeligheden er styret af finanssektorens gøren og laden

kan få frihandel og billig arbejdskraft men ikke når der skal laves fælles løsninger på fælles problemer

at de her ratingbureauer spillede en meget grim rolle da finanskrisen brød ud i to tusind og otte finanspagten betyder stram budgetdisciplin fordi vi lever i en tid hvor psykologi styrer alt

hvor der ikke er styr på budgettet eller hvor kassebeholdningen er tom

i usa har de vedtaget dodd frank loven i eu er direktiver om kapitalkrav og åbenhed over for otc derivater på banen

forhandlet indgreb over for illegal kapitalflugt

for at sikre stram budgetdisciplin det er nødvendigt men det kan ikke stå alene

budgetdisciplin jobskabelse og regulering af finanssystemet de tre ting hænger uløseligt sammen og skal understøtte hinanden

for at jagte banditter i habitter og vi går meget

når vi snakker om finanspagten i dag

er en anden sag mig bekendt er der ikke nogen dele af finanspagten der regulerer finansmarkedet hvis det er tilfældet må sfs ordfører meget gerne oplyse mig om det sf støttede jo lissabontraktaten

dansk tilslutning til den men ønskede alligevel en folkeafstemning nu kan jeg så forstå på sfs ordfører at man ikke ønsker en folkeafstemning om finanspagten og om man støtter dansk deltagelse i finanspagten

at den fastslår de krav som vi allerede skal leve op til i vækst og

de alvorlige konsekvenser det har når man ikke lever op til de fælles spilleregler vi har sat

for hinanden der er jo en række lande som jeg tror fru lykke friis var inde på som har overtrådt

der mener vi at finanspagten

sanktioneres hvis de ikke overholdes på den måde mener vi at det er en mellemfolkelig aftale der bygger på vækst

sidst jeg hørte efter

var det sådan at sf var imod lige præcis euroen fordi den havde en asocial økonomisk politik hvad er det så der er det sociale i finanspagten der gør at vi lige pludselig skal acceptere en videreudvikling af

asociale økonomiske politik

accepterer en borgerlig økonomisk politik og det ville jo

man ligesom sætter bremsen i og siger ikke længere ikke mere gæld ikke mere underskud det er de regler som finanspagten bygger ovenpå det er rigtigt

kommer ikke til at skabe vækst i europa

signal til de her markeder som jeg har sagt jeg meget gerne ser på lang sigt bliver reguleret på en smart måde men lige nu er vi i den situation at vi som lande

fuldstændig rundt i manegen

markederne hvis vi ikke har styr på vores budgetter

mange holdninger til om det er godt eller skidt men det er et faktum at det er sådan så for at få ro omkring euroen ro omkring den europæiske økonomi siger vi

at herre nikolaj villumsen ved hvad sf mener om euroen det har jeg stadig væk ikke fundet ud af vil jeg skynde mig at sige

vil man ikke have den og det næste øjeblik

hvad sf egentlig mener om euroen

budgetter kan man sige eller deres økonomi det egentlig det den gør

lande som ikke er med i

ud af verdens lande kun fem og tyve der tiltræder sverige tiltræder ikke det hele

vi ved ikke hvor meget og hvor lidt

resten af ikkeeurolandene tiltræder det ved vi ikke endnu men det er jo sådan at på et tidspunkt står der

der står i finanspagten skal skrives ind i traktaten

ikke på noget tidspunkt lagt skjul på

som adskillige ordførere før mig

det været fuldstændig grundlæggende for for at vi kunne tiltræde finanspagten

respekt om det danske euroforbehold

noget i vores euroforbehold men det der er

vi dybt afhængige af hvad der sker i resten af europa og

vi kan lave aftaler med hinanden nogle spilleregler som helst skal overholdes

altså da boligboblen brast mærkede vi det

som i øvrigt ikke har nogen finanspagt skulle jeg hilse at sige og som i øvrigt ikke deltager i finanspagten

henviser til den her verdensomspændende krise som startede på grund af de her såkaldte subprimelån i usa

politikerne kan tørre ansvaret af på

det er spørge ordføreren

i forhold til at overdrage politisk suverænitet til eu for

jo altid godt at have et rationelt syn på tilværelsen

merete riisager taler med sine bekendte og ligesom siger at det er rigtig godt at man ikke farer rundt

som hovedløse kyllinger når man når man dikterer en en retning

kan forebygge fremtidige gældskriser

mener jeg at vi først havde en finansiel krise som blev til en realøkonomisk krise som blev til en gældskrise og specielt lande som grækenland der ikke har haft styr på deres budgetter vælter jo omkuld i sådan

hvorfor

sårbar i en verden hvor finansmarkederne

det er så vigtigt at der er styr på budgetterne

at sige at det er et politisk ansvar i de enkelte lande at sørge

ordføreren spørger hvorfor eurozonens medlemmer ikke bare

vi som formandsland også har en interesse i at sige det kan ikke stå alene der kommer ikke vækst ud af finanspagten det gør der kun

det er ikke overraskende men regeringen bør spørge danskerne

og danskerne har med statsministerens egne ord sagt nej til en finanspolitisk union da de sagde nej til euroen danskerne skal fortsat kunne stemme sig til den økonomiske politik de ønsker det er det vi i daglig tale kalder demokrati

er ikke noget værn mod kriser det er derimod folkevalgte politikere der vil føre en stram økonomisk politik reform og vækstpolitik og som faktisk gør det de siger

det her sted som er blevet en ny form for politisk markedsplads hvor man fører sine budskaber frem

er ikke noget helt urimeligt krav

men politisk kan man godt argumentere for at der er tale om en integration der ikke er i tråd med forbeholdet

fra en politiker hvis parti ønsker at tiltræde pagten uden at spørge befolkningen så hvorfor ikke spørge vælgerne måske tænker nogle danskere at pagten kan fungere som et værn mod regeringer der siger noget men gør noget andet og som ikke opfører sig ansvarligt det er finanspagten ikke finanspagten er et nyt papir i en række forsøg på at regulere eurozonelandene så de går i takt

der er langt igen al den stund at det på nuværende tidspunkt kun er to lande

at lande med et kortsigtet perspektiv vil krybe udenom mens dukselandene herunder danmark vil lægge sig i selen for at gøre som der bliver sagt

ved at skrive under på pagten indskrænker vi blot vores egne handlemuligheder

det er ikke særlig demokratisk markederne er samtidig fløjtende ligeglade med en underskrift på et stykke papir de ser kun på hvad landene gør ikke hvad de siger

er optaget af regeringsgrundlagene

og det giver jo god mening pagten er endnu et greb i værktøjskassen for

en monetær union der mangler afgørende brikker for at komme til at fungere pagten indeholder langt fra alle disse brikker og det er da også derfor at merkel siger at vi går mod mere eu

overleve hvis forskellene mellem landene udlignes og der nedsættes en egentlig regering der skal lede medlemslandene en sådan udligning vil betyde fælles arbejdsmarkedsregler fælles skat fælles gæld og fælles risici når partierne

ja eller nej til finanspagten er det derfor også en stillingtagen til

lande der lige nu gisper efter luft

euroen og det betyder at vi ikke er helt inde men vi har en række partier der ville ønske vi var s r v og k glemmer fortælle danskerne hvor eu er på vej hen og de ønsker ikke at spørge danskerne

fredsskabelse og dialog mellem de europæiske lande men nej til afgivelse af politisk suverænitet

og hele forhistorien til hvorfor finanspagten er er blevet en en realitet

understrege at for det konservative folkeparti er det naturligvis helt afgørende at man får genskabt tilliden til den europæiske økonomi tilliden til at

eu landene får styr på staternes husholdningsbudgetter

og via en ansvarlig økonomisk politik har en chance for at skabe fornyet vækst jobskabelse i eu det har vi

hvor det konservative folkepartis holdning er

grunden til at vi mener at danmark skal være med er

det synspunkt i eu debatten at vi går med i det der gavner danmark og det gavner danmark at være med det gavner tilliden til dansk økonomi at vi er med i finanspagten enhedslisten foreslår her

at finanspagten og danmarks deltagelse i den skal sættes til folkeafstemning og jeg vil sige til enhedslisten at det konservative folkeparti er tilhænger af det repræsentative demokrati vi har her i folketinget mange gange haft diskussioner om folkeafstemninger

vores holdning er altså den at vi skal bruge det repræsentative demokrati det betyder at dér hvor

har lavet en meget grundig og virkelig god

gennemgang af finanspagten og her står det klart efter at have læst den at der ikke er tale om afgivelse af suverænitet i henhold til grundlovens § tyvende der er således ikke nogen juridisk

gøre noget som grundloven ikke tilsiger det konservative folkeparti

ser altså heller ikke nogen politisk grund til at sende spørgsmålet om en budgetlov til afstemning meget af debatten i dag har jo handlet om budgetloven jeg synes måske også

er lidt vigtigt at få med i debatten her at diskussionen om en budgetlov på ingen som helst måde er ny

vk regeringen foreslog faktisk sidste år at der skulle laves en sådan budgetlov på konservativ foranledning

en stor bredde i det danske folketing og efterfølgende har den nye regering da også indskrevet i sit regeringsgrundlag at der skal laves en budgetlov

overhovedet var på tegnebrættet så jeg synes faktisk

der sikrer at fremtidens politikere også sørger for at der er orden på statens husholdningsbudget så vi ser hverken nogen juridiske eller

at der skal være en folkeafstemning om den her sag det mener vi er noget som folketinget godt selv kan klare

jo de europæiske konservatives møde i marseille for ikke så lang tid siden hvor merkel og sarkozy holdt tale

blevet til finanspagten dengang udtalte den konservative formand at han ikke ønskede at eu skulle blande sig i dansk finanspolitik men at han ønskede et fædrelandenes europa så vidt jeg husker hvordan kan det så være at det konservative folkeparti nu støtter en finanspagt som jo

blande sig i danmarks finanspolitik

den kom til som en helt naturlig konsekvens

af det at have en økonomisk og monetær union så vi kan ikke se noget som helst problem i at der bliver lavet nogle overordnede rammer overordnede mål som man skal holde sig inden for men hvordan man sammensætter sin

ikke indblanding i fremtidige folketings finanslove og finanspolitik det synes jeg da er et interessant synspunkt som jeg tror at der er mange danskere inklusive mig selv der ikke helt forstår logikken i men men kunne man ikke få lidt mere frem

gjorde at det konservative folkeparti skiftede holdning altså det skulle da

sådan at det konservative folkeparti skiftede holdning fordi den socialdemokratiske regering lige pludselig var for

altid og derfor har vi også sagt at der skal være orden i statens husholdningsbudget

i min tale her sagde at vi hele tiden har været tilhængere af at der kom en budgetlov

lagde begrænsninger på hvor mange penge folketinget kan bruge af fremtidige generationers pengepung vi synes ikke det er rimeligt at man forgælder danmark

ingen problemer med at danmark selv laver en budgetlov hvor vi siger til andre lande vi bruger ikke flere penge end vi har jeg vil sige til herre nikolaj villumsen at jeg

finanspagten som en snæver ramme jeg synes sådan set at den er ganske gavmild der er andre lande der går mere

hårdt til værks blandt andet sverige og tyskland der pålægger politikerne at ikke kan bruge flere penge end de har i kassen

vi faktisk mulighed for at køre med underskud

åbenlyst glade for en budgetlov så jeg

set på indholdet af det det er den ene ting jeg gerne vil

tiltræder finanspagten for er det ordføreren siger

for det hele

er fanden løs i laksegade

sagt nej og ja de har nok økonomiske problemer det er

at finansministeren ikke kunne nå at få fremsat det lovforslag inden folketingets sommerferie og altså før folketinget startede igen den første oktober

en budgetlov og derfor håber jeg selvfølgelig også på at den budgetlov der nu skal laves

det gavner danmark at være med fordi en lang række lande

sige vi vil altså gerne sige til omverdenen at vi vil føre en ansvarlig økonomisk politik fremadrettet herunder hører de lande der er med i euroen

i forhold til euroen derfor ville det sende et besynderligt signal hvis

er noget der gavner danmark helt ubetinget men jeg hopper ikke i den fælde som

helt og aldeles uansvarlige vi ved jo at storbritannien fører

en flydende valutakurspolitik og derfor har nogle helt andre

det her kunne ordføreren så ikke være enig i at det her er et spørgsmål om at vise omverdenen vise finansmarkederne at vi rent faktisk fører en ansvarlig politik jeg mener faktisk

om signaler men et spørgsmål om at vise at det gør vi

har sverige også sverige tiltræder jo europagten dog ikke det hele det har de også ligesom meldt ud

at vi ikke er bundet til en fælles

fordi det er godt for dansk økonomi det er godt for dansk erhvervsliv at der ikke er en masse valutakursudsving det skaber stabilitet det skaber arbejdspladser at vi har en fastkurspolitik

at så skal vi selvfølgelig også gøre det der gavner os mest når de andre eurolande nu vælger at forpligte

min pointe er sådan set den at både vk regeringen med dansk folkeparti og efterfølgende

der er sund fornuft i at lave en budgetlov så er det da tosset at man lige pludselig bliver negativ over for det bare fordi eu landene

til valg kan vælge den økonomiske politik i danmark

borgerlig nedskæringspolitik gældende lov finanspagten kommer derfor hverken til at være god for danmark eller for europa

forpligter finanspagten

at føre en nedskæringspolitik der med garanti kun har et resultat øget arbejdsløshed og forringet velfærd over hele europa den vil blot gøre krisen endnu dybere vi har ikke brug for nedskæringer i europa eller i danmark

brug for arbejdspladser de historiske erfaringer viser at økonomiske kriser løses gennem offentlige investeringer for eksempel ved at sætte gang i klimavenlige renoveringer af skoler af plejehjem af hospitaler danskerne har netop valgt en ny regering fordi den ville investeringsvejen og ikke sparevejen derfor det også undre at netop den nye regering vil afskrive sig muligheden for i fremtiden at føre en aktiv kriseløsningspolitik det er ganske enkelt den forkerte medicin til at løse krisen vi står med her det var ikke offentlig velfærd der var skyld i krisen tværtimod krisen blev skabt af den finanskrise hvor banker og spekulanter havde skaltet og valtet med pengene

eurolandenes samlede gæld var på vej ned inden investeringsbanken lehman brothers krakkede i to tusind og otte og landene startede med at smide skattekroner efter bankerne irland og spanien havde

på deres budgetter i to tusind og syv altså inden finanskrisen satte ind grækenland er ganske rigtigt en undtagelse fra denne situation men skal hele eus velfærd ødelægges på grund af det generelt må jeg sige på baggrund af debatten i dag at jeg beundrer de partier der går ind for finanspagten jeg beundrer at de har mod til at tilslutte danmark en traktat som vi faktisk ikke kender de samlede konsekvenser af vi står i en situation hvor finansministeriet

af regeringen har regnet ud at danmark ikke får problemer med at efterleve kravene om det maksimale strukturelle underskud på nul

fra regeringen samtidig kan vi se at

kommissionen har tal der er helt anderledes

situationen ser langt værre ud for danmark her er der i to tusind og tretten et underskud

over de tilladte nul procent i dag fremgår det så

siden to tusind og fem har vi altså haft

kommission der har regnet de strukturelle underskud i danmark forkert ud når det står til ordførerne

tilhængere af finanspagten her i dag jeg må ærlig talt sige

særlig godt for den øgede økonomiske styring i eu når eu i så mange år kan regne så galt som det åbenbart er tilfældet i dag

jeg tror måske nærmere vi har en situation hvor det ikke er budgetdisciplin vi er ved at tilmelde også med finanspagten

til at være de gældende tal og det kunne man

så står vi over for drastiske nedskæringer i den offentlige sektor modet hos folketingsflertallet på vegne af den danske befolkning synes altså at være enormt

godt være at jeg er lidt forsigtig måske sågar

men jeg tillader mig at mene at beslutninger som ingen i folketingssalen reelt ved hvad får af konsekvenser

kan man godt tillade sig at spørge befolkningen om de også mener at det er sådan nogle valg man skal træffe i stedet for at snige den politik ind bag ryggen af befolkningen men vi står

vil binde danmark til at følge en regel vi ikke kender konsekvenserne af det er trist og jeg synes det ville klæde flertallet der støtter dansk tilslutning til finanspagten hvis de også havde mod til at spørge befolkningen om den synes det er en god idé vi kan vel alle sammen være enige om at det netop er befolkningen der skal leve med konsekvenserne af folketingets flertals beslutninger permanent og bindende fremover som det står i finanspagten derfor har enhedslisten

forslag om at

jeg gør opmærksom på at afstemning om om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den

herre alex ahrendtsen dansk folkeparti

at jeg nynnede to forskellige toner

i hvert fald i den vestlige kulturkreds nynner man disse fire toner er vi i fantasien allerede til kirkebryllup vi ser blomster for os hvid brudekjole nervøs mand i jakkesæt dannebrog foran kirken fest musik taler mere skal der ikke til fire toner for de er kendt af alle og husket af alle selv børn kender til dem dette er kultur

dette for at vise hvilken velsignelse en fælles kultur er for mennesker de fire toner vækker minder der får folk til at trække på smilebåndet giver mulighed for

drille to der kysser

for dansk folkeparti er en fælles kultur og kanonlister af det gode vi blev derfor temmelig rystet da fagbladet folkeskolen for nylig kunne afsløre at mange folkeskolelærere ikke følte sig bundet af kanonlisterne hverken i dansk eller i historie af flere grunde var det temmelig oprørende for det første fordi mange lærere så stort på hvad folketinget med et bredt flertal havde besluttet for det andet fordi det afslørede et ubehag ved en fælles kultur blandt nogle af lærerne

vi skal i dag ved denne forespørgsel tale om hvordan regeringen vil sikre at lærerne efterlever pligten til at bruge kanonlisterne aktivt i undervisningen og om regeringen vil gøre kanonlisterne forpligtende på læreruddannelserne sidstnævnte vil jo være helt naturligt mange lærerstuderende har brug for det så de står bedre rustet når de skal undervise ude i klasselokalerne

en strofe ekstra eller om jeg helst skulle

men ministeren roser til gengæld

er det mange forskellige slags billeder der kan skabes så tak for

som der også blev fremlagt at

undersøgelse i fagbladet folkeskolen

det var så en stikprøveundersøgelse blandt tolv fire og tres

en række forskellige spørgsmål herunder også spørgsmål om anvendelse af historiekanonen og der var så tre og fyrre procent af de tolv fire og tres

panelmedlemmer der har svaret på den samlede undersøgelse man må sige

relativt lille undersøgelse og derfor skal man måske nok også passe på med ikke at tolke alt for meget på den undersøgelse

lidt forundret til nogle af de svar der blev givet

været indkaldt til et åbent samråd i folketingets uddannelsesudvalg om

vi tager det gerne en gang til her i

som børne og undervisningsminister at uanset om man er enig eller uenig i om der skal være kanoner som en del af målene for undervisningen i folkeskolen

fordi de skal følges hele ideen med at vi har en folkeskolelov og at fagene bliver udmøntet i fælles mål og i trinmål

på det åbne samråd og det vil jeg gerne understrege igen hele forudsætningen for at vi har en fælles folkeskole er

fordi det jo også er på den måde det indgår når eleverne undervises undervejs og i sidste ende skal til folkeskolens afgangsprøve

jeg personligt synes at der er stor fornuft i at

man arbejder med kronologi i forhold til historieundervisningen sådan som

har jeg drøftet problemstillingen på baggrund af den her undersøgelse som

har drøftet problemstillingen både med skolelederne og med kl da de jo både som de lokale ledere på de enkelte skoler og som de lokale ejere ude i kommunerne

skal man efterleve på de enkelte skoler

på området som

vil jeg via ministeriets fagkonsulenter tydeliggøre at kanonen skal indgå

det vil typisk ske via via fagkonsulenternes konference på det der hedder skolekom

kan ske på oplæg på konferencer og på censorkurser samt ved artikler i diverse fagblade

jeg som minister vil bruge hele paletten af muligheder for at det selvfølgelig bliver indskærpet at man skal bruge de regler der er når det så er sagt

kanon for faget historie blev indført fra skoleåret to tusind og ni til ti der blev i reglerne fastsat en overgangsordning så reglerne først gælder fuldt ud fra skoleåret to tusind og tolv til tretten gennemførelsesfasen er nået til at kanonen i dette skoleår også gælder for elever der går i ottende klasse

to tusind og tolv til tretten er kanonen fuldt indfaset

sige også på niende klassetrin hvor der

skal i dag klæde de lærerstuderende på til at undervise efter et fagligt mål med udgangspunkt i skolefagets bestemmelser og jeg kan oplyse at der i læreruddannelsen

både i fællesfagene og i de enkelte linjefag målet er at de lærerstuderende opnår en bred faglig og fagdidaktisk indsigt inden for historiefaget

grundlag for at undervise i væsentlige områder inden for faget regeringen finder det derfor ikke nødvendigt eller hensigtsmæssigt at gøre kanonlisten til et obligatorisk element i læreruddannelsen men det ændrer selvfølgelig ikke ved at når lærerne kommer ud og underviser i folkeskolen i de pågældende fag skal de følge de regler som er i de fælles mål og

i den anbefaling som regeringen har ikke er hensigtsmæssigt at gøre kanonlisten til et obligatorisk element i læreruddannelsen bliver understøttet af de anbefalinger om deregulering som følgegruppen for læreruddannelsen netop er kommet med og som kommer til at indgå i

er imellem uddannelsesministeren og læreruddannelsens forligskreds om en eventuel justering eller reform

tak til ministeren for svaret og for de pæne ord og rosen det blev jeg glad for

kanonlister er af det gode det samler os som folk det kitter mennesker sammen i et fællesskab det giver os en følelse af det som socialdemokraterne kalder sammenhængskraft og som vi i dansk folkeparti kalder kultur siger vi matador

tænker vi ikke kun på spillet når pressen skriver at regeringens politik er som kejserens nye klæder eller at dansk folkeparti er den grimme ælling i dansk politik behøver man ikke forklare mere kanonlisternes formål er at skabe sådanne forståelsesrum blandt danskerne og ikke mindst sikre et mindstemål af dannelse

kanonlister løfter os op som mennesker fordi de giver os en fælles ramme derfor kan kanonlister ikke være frivillige de skal selvfølgelig være forpligtende det kan ikke være en tilfældighed hvilke kundskaber en elev får i sin skolegang

min far gik i skole til syvende klasse og fik dermed langtfra samme uddannelse som nutidens unge alligevel synes jeg at han har en rigere forståelse for danmark dengang var det en selvfølge at have kendskab til historiske begivenheder og danske litterære værker af betydning

traditionelt har danske lærere haft en meget stor frihed især i sammenligning med andre lande hvor man ikke har haft samme tillid til at lærerne løfter det fælles dannende sigte i danmark skyldes denne frihed at landet har været ensartet både folkeligt og kulturelt der har ganske enkelt været ting man ikke satte spørgsmålstegn ved og som var helt naturlige at børnene skulle lære

tresserne og fremefter ændredes dette markant først gennem reformpædagogernes og socialisternes korstog mod dannelsen og siden kulturradikalisternes dødsmarch mod multikulturalismen tanken om at danmark var et hjem for danskerne og at folkeskolen skulle bibringe eleverne en følelse af at være i et åndeligt og historisk fællesskab har været under voldsom beskydning fra et lille yderligtgående mindretal af det danske samfund et mindretal der støt og roligt har arbejdet sig ind på

nøglestillinger i undervisningssystemet

tresserne havde reformpædagogiske og multikulturalistiske tanker vundet mere og mere indpas og angrebet på den danske selvfølelse tog til i styrke reformpædagogikken sejrede år for år

heldigvis ville vælgerne det anderledes i to tusind og et sagde de udtrykkeligt stop til afviklingen og valgte et flertal der sammen med socialdemokratiet fik sadlet om et bredt flertal stod

genrejsningen af folkeskolen og dermed også indførelsen af kanonlisterne det siger en hel del om danmark at kanonlisterne skabte så megen nid og nag da de blev offentliggjort fælles kultur var jo en fornærmelse mod de kredse der drømte om multikultur kanonlister ødelagde denne drøm modstanden mod kanonlisterne som stadig spøger visse steder kan godt undre for listerne

engang udelukkende nationale men i lige så høj grad internationale de giver børnene historiske holdepunkter i en omskiftelig og foranderlig verden og mere end nogen sinde før er det nødvendigt at besinde os på hvem vi er som folk regeringspartierne kan derfor i dag klart tilkendegive at de står ved det indgåede forlig og at de støtter kanonlisterne også på læreruddannelserne vi har derfor dette forslag til vedtagelse som vi håber alle forligspartier kan støtte og det vil jeg lige læse op

at kanonlisterne som blev indført i dansk og historie under vk regeringen på baggrund af bred enighed i folketinget udpeger afgørende forfatterskaber og historiske begivenheder som danske skoleelever skal kende til det er folketingets opfattelse at danske skoleelever svigtes og værdiløsheden øges hvis vi ikke som samfund inkluderer en grundig forståelse for den danske kulturarv i folkeskolens undervisning det er derfor fortsat folketingets opfattelse at kanonlisterne skal ligge til grund for undervisningen i dansk og historie og derved støtte dansk kultur litteratur og historie folketinget noterer at kanonkravene er udformet fleksibelt så lærernes metodefrihed er bevaret både hvad angår hvilke litteraturværker der skal berøres

hvordan og hvor intensivt udpegede historiske begivenheder gennemgås folketinget opfordrer derfor regeringen til at sikre at kanonlisterne respekteres i undervisningen hvorfor kommuner og skoleledere som er ansvarlige for at undervisningen lever op til målene skal tages

vil indgå i i de videre drøftelser jeg skal bede ordføreren komme tilbage på talerstolen der er

hvorfor har lærerne ude i skolen ikke taget den

hos ordføreren engang var der noget der hed stænklappeloven

den lov afskaffede man igen peger den her stikprøveundersøgelse ikke i retning af at der skulle gøres

loven om forpligtende kanonlisteundervisning som folketinget

vi har en fælles kultur at der er noget vi alle har kendskab til så det hele ikke bare handler om at tale om stænklapper eller finanskrise eller huspriser mennesket er andet end et økonomisk dyr mennesket er også sprog kultur

den der form med at man slet ikke lyttede efter hvordan tingene fungerede derude

godsejer der altid åbnede

skal man heller ikke men man skal i hvert fald undersøge hvorfor

omstilling og det får de

at kigge lidt tilbage til tiden før kanonlisterne blev indført da var det jo sådan at der var en form for uofficiel kanonliste og nu

halvtredserne langsomt som jeg har vist i min tale forsvandt forståelsen for at det var nødvendigt at man kendte til bestemte værker og historiske begivenheder og der er altså mange mennesker der efterspørger sådan en fælles historisk referenceramme det blev der lyttet til her i folketinget vælgerne krævede det vælgerne krævede at vi stadig væk som folk kunne definere os selv ud fra historie ud fra kultur

men vi vidste også at der var sket et voldsomt skred i folkeskolen og i læreruddannelsen der umuliggjorde at sådan

indført i skolen af sig selv så derfor valgte folketinget ganske enkelt

her er så vigtigt at vi ikke kan overlade det til tilfældigheder

indkaldt til den her forespørgselsdebat det er et relevant emne og ministeren har jo ret i at vi

ligger os meget på sinde fordi der netop var den her undersøgelse der gav et meget tydeligt praj om at man faktisk ikke

tage med hvis man har lyst

jeg er uendelig glad for at ministeren både på det åbne samråd og også i dag i folketingssalen meget meget tydeligt gør rede for

til diskussion det er lovgivning og det skal man altså leve op til og derfor

kanonlisterne skal stof

man kan så blive bekymret som folkeskolelærer tror jeg

har fat i trådene i ethvert minut i en undervisningstime og dikterer hvad der skal undervises i men det er jo ikke tilfældet kanonlisterne er for det første ikke udtømmende det er de her vigtige nedslag både når vi taler om historiekanonen og litteraturkanonen

man kan komme igennem dem på mange måder man kan nøjes med blot at læse en enkelt folkevise

nogle vil påstå at

fem og tyve procent af undervisningstiden i faget historie og dermed har man altså

alle mulige andre emner ind i historieundervisningen det siger jeg for at gøre opmærksom på at det her

det her er en vigtig forpligtelse

bliver talt om den fælles referenceramme både når vi taler litteraturkanon og når vi taler historiekanon jeg er overordentlig bekymret

hvis vi kommer til at bevæge os derhen hvor det lige pludselig bliver sådan lidt

jeg er selv elev fra ritt bjerregaards folkeskole jeg var ikke imponeret og der er gevaldige huller i historieundervisningen i hvert fald den jeg oplevede i min folkeskoletid

taget ad notam i en grad

som vi kan være stolte af med et bredt politisk flertal har vi vedtaget kanonlisterne

dem implementeret i de fælles mål for fagene i både historie

er fuldt implementeret endnu så det er stadig væk et øjebliksbillede

at vi i venstre værner om lige præcis det vigtige forarbejde der har ligget i at få udarbejdet kanonlisterne

som er hele det fælles fundament for en fælles referenceramme for danske skoleelever det står vi ved og det er også derfor vi bakker op om

indlede med at understrege at socialdemokraterne og regeringen ønsker en endnu bedre folkeskole som sikrer alle elever et højere fagligt udbytte af undervisningen uanset hvilke forudsætninger det enkelte barn har for uddannelse vi skal have en fagligt stærk folkeskole hvor eleverne trives og får faglige udfordringer viden kundskaber kompetencer og færdigheder

en folkeskole der giver eleverne de bedste forudsætninger for at udvikle sig som mennesker

aktive og kritiske medborgere de såkaldte kanonlister i folkeskolen der som bekendt omfatter en række forfattere inden for faget dansk og en række historiske begivenheder inden for faget historie er en del af læseplanerne en del af slutmålene for de to fag og dermed obligatorisk undervisningsstof det fremgår tydeligt af folkeskoleloven at undervisningens tilrettelæggelse valg af blandt andet undervisningsformer og stofudvælgelse i alle fag skal leve op til folkeskolens formål fagenes formål trinmål og slutmål er fastsat i bekendtgørelsen om fælles mål og det er obligatorisk for lærerne at undervise

disse mål det lovmæssige grundlag er således klart kanonlisterne er en del af målene for undervisningen i folkeskolen og kanonlisterne er derfor obligatorisk undervisningsstof som lærerne er forpligtede til at implementere undervisningen sådan må det

imidlertid helt relevant og rimeligt at spørge om kanonlisterne uagtet at de indeholder væsentlige stofområder som både giver eleverne vigtig viden kundskaber kulturel forståelse og almen dannelse fortsat skal være obligatorisk stof

eller om listerne med fordel fremover i højere grad skal bruges som inspiration til folkeskolens lærere man kan nemlig spørge hvorfor skal christiansborg detailregulere

ikke tale om en uhensigtsmæssig centralisering hvor vi indsnævrer

skal vi ikke i stedet udvise tillid og tro på at vi har dygtige professionelle lærere i folkeskolen som kan løfte det faglige ansvar og ud fra fagenes læseplaner og fagenes fælles mål

kan tilrettelægge og udmønte en kvalificeret undervisning bør kanonlisterne ikke i stedet være til rådighed som en vigtig kilde til god inspiration der kan bestemt siges meget godt om en kanon i historie og dansk men den skal ikke være obligatorisk jeg mener i øvrigt også at elever lærer bedst ved at det stof undervisningen tager udgangspunkt i udvælges ud fra den enkelte elevs forudsætninger og ikke ud fra noget der er bestemt udefra de spørgsmål ønsker regeringen åbent fordomsfrit at debattere med de øvrige partier i folketinget i forbindelse med det kommende folkeskoleforlig regeringen ønsker altså at undersøge hvordan

forslaget fremsættes af enhedslisten det radikale venstre sf og socialdemokraterne

folkeskoleforlig forpligter til kanonundervisning i dansk og historie ifølge gældende gældende lov betyder det at der er pligt til at undervise ud fra historie og litteraturkanoner folketinget finder at historie og litteraturkanonerne fremover i højere grad skal bruges som inspiration til folkeskolens lærere forligskredsen vil i forbindelse med det kommende folkeskoleforlig undersøge hvordan kanonerne kan bruges mest hensigtsmæssigt folketinget finder det vigtigt at lærerne i folkeskolen tager udgangspunkt i formålet for folkeskolen og i relation til dette har mulighed for at tilrettelægge undervisningen ud fra den gruppe af elever der undervises og vil i forbindelse med en kommende folkeskolereform undersøge hvordan faglighed og hensyn til den enkelte klasse

så er der nogle bemærkninger herre alex ahrendtsen for en kort

folkeparti og det radikale venstre siden

løbe fra forliget om kanonlisterne og folkeskolen

fik indført de her kanonlister og nu vil

så hurtigt inden det overhovedet er fuldt indfaset og inden det har fået lov til at virke hvad er dog begrundelsen og baggrunden for denne

det vores opfattelse at kanonlisterne for nuværende er obligatoriske og skal betragtes som værende obligatoriske og som lovstof men vi finder det hensigtsmæssigt at vi i forbindelse med folkeskoleforliget drøfter det hensigtsmæssige i at kanonlisterne fortsat skal være obligatoriske eller om

udgangspunkt for lærerne i deres forberedelse

i at bygge en tipi ude på en mark kanonlisterne har igen

litterære værker og forfatterskaber af stor værdi anerkender ordføreren ikke at det lige præcis

der kan som jeg også redegjorde for i min tale siges meget godt om kanonlisterne det er relevant stof

men vi har også tillid til at folkeskolelærerne kan tilrettelægge og udmønte en

faglig god og kvalificeret undervisning med udgangspunkt

rammer der allerede ligger for fagene dansk og historie

indhold og de vigtige elementer der er i kanonlisterne

om at udvise tillid og ikke tro på at vi fra christiansborg skal regulere styre og kontrollere alt i detaljen i det her tilfælde alt

skal foregå i den danske folkeskole og i fagene

det er obligatorisk det er rigtigt det siger ordføreren også men så kommer den her vedtagelsestekst

man altså gerne fremover i højere grad sige at kanonlisterne skal bruges som inspiration til folkeskolens lærere jeg opfatter præcis som herre alex ahrendtsen at

nye familiemedlemmer fra radikale venstre og socialistisk folkeparti øvet deres indflydelse i en

der ikke være tvivl om det ordføreren taler om at en

mere fleksibelt mere frivilligt skulle være at

udvælge stoffet ud fra den enkelte elevs

kan man ikke det med de eksisterende obligatoriske

respekt for fagene og naturligvis også at fagenes ramme skal respekteres det vil sige de fælles mål de læseplaner der allerede er for fagene dansk og historie og at det ikke er nødvendigt at vi fra christiansborg detailstyrer detailregulerer alt ned i i den mindste

foreslår vi at vi i forbindelse med folkeskoleforligene tager en drøftelse åbent

vil være mere hensigtsmæssigt at gøre dem til

et fornuftigt forløb og et grundigt forarbejde som herre alex ahrendtsen var inde på i sin ordførertale var det noget der skabte stor

de forfattere der nu var en del af kanonlisten i litteratur vi taler om fjorten forfattere

er det detailregulering at man nævner fjorten forfatterskaber som er et must for at komme med en niende klasses afgangseksamen fra den danske folkeskole er det detailregulering at man fra christiansborgs side nævner fjorten forfatterskaber ud af den enorme mængde af forfatterskaber man derudover også

er der ikke nogen tvivl om at vi vedkender os det forlig som vi er en del af og så længe kanonlisterne har status af at være obligatoriske

skal de betragtes som værende obligatoriske og som lovstof men vi åbner op for i forbindelse med folkeskoleforliget at tage en åben og fordomsfri drøftelse af

den ene side siger herre troels ravn til venstres ordfører at man med

nu er fremsat egentlig går ind for at det skal være frivilligt

kan vi regne med

til at starte med vil jeg godt understrege at jeg vikarierer for fru lotte rod som ellers er ordfører på dette område og derfor er det også særlig rart at høre lidt musik det plejer vi ikke at have så meget af på retsområdet som jeg ellers normalt

nogle forudgående debatter og diskussioner blandt ordførerne for eksempel det samråd som er blevet omtalt

som jeg desværre ikke er bekendt med eller detaljer

er meget aktuelt efter en undersøgelse viste at rundt regnet halvdelen af historie og dansklærerne ikke anser

at lærerne naturligvis skal rette sig efter de obligatoriske ting det skal der ikke

så længe der er et politisk flertal for det mener vi ikke at lærerne skal kaste sig ud i at begå civil ulydighed det er ikke vores politik men når det så er sagt

at vi ønsker stor frihed til lærerne også på dette punkt

at lærerne selv bedst vurderer hvordan og hvorledes der skal undervises i den enkelte klasse det mener vi ikke man skal blande sig i fra christiansborgs og derfor ser vi også gerne

bliver brugt som inspiration frem for at være obligatoriske i dag er de obligatoriske og så længe de er

respekterer vi det naturligvis fra radikales side og det ønsker vi også at lærerne skal gøre ude lokalt

dermed sagde man også ja til kanonlisterne derfor var jeg noget forundret da man relativt hurtigt efter at

indgået i forliget i forbindelse med den her diskussion om kanonlisterne gik ud og sagde at de næsten skulle afskaffes nu står ordføreren så og siger

loven skal holdes men mit spørgsmål er

når det radikale venstre havde den holdning til kanonlister

de sad alene med halvfems mandater

med i forliget

en mulighed for at få indflydelse på udviklingen fremadrettet på området

man skal være ærlig når man står her og det ved jeg

været hvis hun har været her i dag og hun ville nok sagt nogenlunde det samme nemlig at

mange partier som er med i forligskredsen og så må vi

kan ordføreren oplyse mig om hvor det er

lærernes frihed er blevet indskrænket fordi

give herre alex ahrendtsen ret i at det skal man selvfølgelig holde fast ved når man nu forpligter sig på et forlig

kan udvikle sig jeg håber da også at herre alex ahrendtsen en

dansk folkeparti kan være med til at trække det i en retning som dansk folkeparti ønsker

forhold til hvordan det indskrænker friheden

stadig væk er nogle obligatoriske

i dette land det er rigtigt at det jo ikke er en komplet detailregulering vi har

hvorfor det kan omtales som detailregulering

fordi det er nogle obligatoriske lister som man skal inddrage i undervisningen på en

også derfor at vi måske var

overraskede over at man så gladeligt

vel vidende at man faktisk havde tordnet meget markant imod forskellige elementer både når vi taler om nationale tests og når vi taler om kanonlister og så videre derfor

i regeringen nu kan man så sidde med ved bordet og så ellers begynde at kæmpe for at ændre radikalt på tingene til det vil jeg

spørge når vi så nu har de her obligatoriske kanonlister i den danske folkeskole hvad

listerne som som gør at

fjorten forfatterskaber og så folkeviser hvad er det der er detailregulering

tror at det er princippet om at man fra

er vigtigt at man runder i undervisningen jeg er sikker på

lærerne i historie og dansk helt omkring de her begivenheder eller de her forfatterskaber helt af sig selv

man går ind og bestemmer over hvad der konkret skal undervises i

fjorten forfatterskaber hc andersen er på

sætte kryds ved ham skal folkeskoleeleverne nok møde

at den danske folkeskoleelev

så det vil da helt sikkert være tilfældet nogle steder men jeg tror bare ikke

ude i den enkelte klasse jeg var selv efterskolelærer sidste år jeg var ikke bundet

utrolig mundtlige elever der elskede at have diskussioner frem og tilbage

faktisk var fuldstændig omvendt de elskede at sidde og nusse med noget men det der mundtlige var de måske ikke så engagerede i og det viser bare at alle klasser er forskellige og at det er rigtig rigtig svært fra christiansborgs side at sidde og detailregulere

ud det har halfdan rasmussen skrevet i sin

gerne benytte lejligheden til at sige tak til herre alex ahrendtsen for at vi får den her debat som vi har

vi skal benytte enhver lejlighed til at diskutere folkeskolen

er at at det er vedtaget

det indgår som en del af forliget

det det bakker vi i sf op om

skal ophøre men vi vil gerne debattere det og det er det

efter kanonen eller er det rigtigt

i det der ligger uden for kanonen og sikrer vi os egentlig den kvalitet vi gerne vil have og den dannelse som eleverne skal opnå

kanon i bladet er der en lærer fra en skole på frederiksberg

læse tove ditlevsen og dan turèll og gå ture med eleverne i de gader de skriver om end det nødvendigvis er

aakjær

er der meget interessant faktisk et afsnit om kanonpædagogik begrebet kompetence indebærer at det er elevernes aktive anvendelse af det de lærer der skal stimuleres og ikke den passive

den undervisning børn og unge deltager i skal de kunne bruge aktivt de skal kunne sætte

ind i sammenhæng med det samfund

det at kunne sætte sin viden i spil

de unge kan tage med sig fra folkeskolen en væsentlig del af elevernes verden og aktive ageren i dag indbefatter også anvendelse af it som medie

mener vi fra sfs side at man bør tage med ind i en revurdering

at elevernes faglighed skal styrkes fra regeringens side har vi allerede spillet ud med nogle af vores tanker om hvordan man

blive til virkelighed det der er vigtigt for os

skal være både fagfagligt og didaktisk veluddannede sådan at de i frihed kan forestå undervisningen i folkeskolen der er fastsat nationale mål trinmål fælles mål og vores opfordring er at give skolen og undervisningen tilbage til lærerne eleverne

skolens ledelse en kanon kan være en god inspiration

i en ligestillingstid kan se at der kun er en kvinde på listen over obligatoriske værker og det er karen blixen enten tæller hun

er at obligatorisk kanon på sigt

en løsning kultur skal leves af og for folket anes kanoner skød med anemoner

tillid og frihed

enig med dansk folkeparti i

en fælles kultur

nogen af disse værker

i skole ikke ét

er er det ikke folketingets opgave at udstikke rammerne for hvad vi anser for at være væsentligt for danske folk at kende til både historisk

i det så langt at det er rigtig vigtigt at vi har

kulturindsigt og kulturforståelse så langt er jeg

skal gå ind

samtalen om kulturen og det er det

vi skal sørge for at rammerne er til stede

det i tillid til at

med baggrund i denne forståelse og hele

grundlag som gør at de er i stand til at udføre deres opgave

så vi er i en fælles kulturbaggrund

første gang i gymnasiet alene det er jo et argument for at vi fra folketingets side går ind og siger til folkeskolens lærere det her er

sikrer vi os at eleverne i danmark kommer igennem disse ting er det ikke sandt at det er sådan vi skal

ikke udsætter os selv for den risiko

der får kendskab til det her mens

for de lærere som vi

skoleledelse der er til at de kan varetage

jeg vil altid følge det her nøje

i forhold til at kunne arbejde systematisk med en indsamling af

skal gøre fordi det gør det nemmere for lærerne eller fordi de skal

gode undervisning som jeg er meget meget enig

mellem at skabe den gode undervisning og så at have en forpligtelse der handler om at man eksempelvis i dansk er forbi

af danskundervisningen og er det heldigvis også men at man har lavet det her grundige arbejde med at sige

her er der så udvalgt fjorten forfatterskaber som vi politisk mener og står ved at danske skoleelever ikke skal være foruden er det så slemt og fylder det virkelig hundrede procent af danskundervisningen

holder gang i debatten og værdidebatten er væsentlig i forhold til folkeskolen og hvad der indholdsmæssigt skal ske

vi er med og vi vil gerne diskutere det men det må ikke være en politisk beslutning man kunne komme i tanker om

så klar en politisk linje så det ville vi ikke ønske

var det der sådan skulle være udgangen på folkeskolens

fjorten forfatterskaber jo ikke står lige præcis hvilke værker det er man skal tage fat i

jeg kunne godt tænke mig at vide om ordføreren oprigtigt mener at folkeskolen bliver styrket fagligt

tør tage politisk stilling til at der eksempelvis er fjorten forfatterskaber og en kronologisk historie

som man skal følge er ordføreren overhovedet ikke bare en µ bekymret

en eller anden grad af venden tilbage til den folkeskole som tilsyneladende både

har erfaringer med har været rimelig hullet

standarder og på lister men vi har jo også sagt

inspirationsmateriale man kan sagtens komme med

at at eleverne har kendskab til kronologi i historie

så længe vi har det som en lov den har vi nu

forfattere der ikke bliver anvendt

og egon mathiesen formanden for

hjemme i folkeskolen han er mere til gymnasiet så der er nok

hvis vi vil udvikle folkeskolen og det

dansk folkepartis ordfører som komiske ali der stod og fortalte om hvordan man sejrede ude på slagmarkerne

at hver gang de tæppebombede med de ni og tyve forslag så skabte de en forbedring

til nogen forbedring derfor bliver man nok nødt til at tage udgangspunkt i virkeligheden kanon

været uændret siden år tre hundrede og tre og halvfems og det er jo ikke den form for udviklingsstandard vi skal have i folkeskolen

nogle stadig snævrere rammer for

lærerens undervisning og den socialdemokratiske ordfører har gjort udmærket rede for hvordan lærerne

det er faktisk sådan og det er noget af det jeg ikke

lide ved debatten her at der fra visse sider har været en manglende tillid til

efter de efter de forskrifter som folketinget laver det er

sådan at når man laver undersøgelser af hvad det er der trykker lærerne

de undersøgelser der er lavet af lærernes psykiske arbejdsmiljø

lærerne ganske alvorligt vi skal derimod

nogle høje og åbne mål det dem får man aldrig helt indfriet men det er jo også det der er vejen til udvikling vi skal skabe rammerne for en god undervisning og

det der kan begejstre eleverne ikke det som kan lægge et tryk og et åg

den situation som er målet i stikprøveundersøgelsen til den rent faktiske

kanon kan være udmærket som inspiration enhedslisten ser

vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i virkeligheden vi siger ovre i vestjylland når vi er rigtig morsomme at det

om hvordan de opfatter kvaliteten

har det noget med kanonen gøre har det noget at gøre med at vi stiller for høje faglige krav skal vi slække på kravene er det det som

hvert fald er meget optaget af at ordføreren også bliver klar over og det er at der

sket faglige forbedringer igennem de sidste ti år i forhold til eksempelvis eleverne læsefærdigheder og det håber jeg at

mere til lærernes professionalisme og vise tillid

tror jeg egentlig at han gerne ville have at man lige præcis i den og den time på alle skoler i landet

den forfatter sådan havde man det faktisk i

detailregulere i en grad hvor vi går ind og minutiøst tilrettelægger de faglige læseplaner nogle gange kan det dog godt være fristende

er der nogle gange frustrationer i forhold til det faglige udbytte af det at have gået så mange år i folkeskolen

også hele baggrunden for den debat der rejste sig

med lige at vende tilbage til det debatten handler om nemlig kanonlisterne og hvorvidt de skal være obligatoriske

skal tjene som inspiration vil det gøre danskundervisningen bedre hvis man siger gør hvad i har lyst til

underviser i hc andersen tove ditlevsen eller karen blixen eller hvem det nu er må i selv om alt er ligegyldigt bliver alt så ikke bare

tretten timer om ugen så sige tyve timer om ugen og styrke lærernes efteruddannelse sådan at lærerne faktisk bliver i stand til at levere den rigtig spændende undervisning

her rykker ikke og det er også det man kan mærke der

brian mikkelsen og de konservative

venstre var faktisk ikke særlig begejstret

ikke detailregulere på ingen måde det er kanonlisterne jo heller ikke udtryk for

tager ordet endnu en gang er at ordføreren har brugt temmelig lang tid på at tale om forbedret undervisning men kanonlisterne handler ikke om

handler om at skabe et dannelsesniveau en fælles referenceramme noget som vi alle kender til mit spørgsmål er

enhedslisten ligeglad med dannelse og fælles kultur er stænklapper virkelig vigtigere

at man kender resultatet på forhånd derfor skal vi her i folketinget koncentrere os om det der virker det der giver god undervisning det der gør at lærerne får fokus på de vigtige ting i undervisningen

til at levere den i kraft af deres grunduddannelse og i kraft af deres efteruddannelse det er det vi ved fra

overlades til den enkelte lærers forgodtbefindende

anerkender enhedslisten ikke nødvendigheden af at vi som folkevalgte går ind og fortæller folkeskolelærerne at der er nogle ting vi gerne vil have at

eleverne skal men et bredt udsnit af befolkningen

i folketinget der afgør det det er da demokrati

den får de ressourcer der er nødvendige i stedet for at give færre ressourcer til normalundervisningen sikre

viser at man kan hente op mod tredive procent mere ved

en god luftudskiftning i klasselokalerne et bedre indeklima

sige at det var et forsøg på at fastlåse kulturen i tid og sted

tusind og fem for første gang udpegede forfattere og

i historie og dansk udpeger kanonlisterne afgørende historiske begivenheder som danske skoleelever og lærerstuderende kan drage fordel af at kende

det er i dag en jungle for lærerne at finde rundt i de digitale tilbud og der er behov for at skabe

i det allerede eksisterende materiale og hele tiden udvikle nyt og også sørge for at det ikke kun er

så er det vigtigt at sige i denne sammenhæng

at faglighed er andet og mere end kanoner og nationale test vi har brug for en generel faglighedsdebat i danmark

faglighed er både viden altså at læse og forstå det er regler og færdigheder det er kompetencer og det er kreativitet til at tænke det hele forfra

i canada har man haft stor succes med at hæve det faglige niveau ved at sætte overordnede mål i grundskolen og herefter give skolerne fuld metodefrihed det vil også virke i danmark hvis vi har mod til at gøre

egentlig kun troede man fandt hos enhedslisten det er en form for hippieliberalisme altså

kultur og dannelse og fælles referenceramme det er derfor vi har fået de her kanonlister har liberal alliance overhovedet ikke nogen holdning til at vi som folk skal have noget at være

digitalt der kan opstå fantastiske kulturelle muligheder i det digitale rum

elever og lærere sammen som sidder helt forskellige steder i danmark

dele viden om noget der er blevet sagt for flere århundreder siden

kulturelt rum hvor der sker noget men det er jo de mennesker det er lærerne det er eleverne det er forskerne der skal skabe det her faglige rum

at vi sætter nogle retningslinjer og fortæller vore lærere at eleverne faktisk skal kunne forholde sig til omkring tusind år af vores historie goethe den store tyske digter sagde engang den der ikke kan gøre rede for tre tusind års europæisk historie

hånden til munden

liberal alliance og det er egentlig lidt ærgerligt at partiet ikke vil være med til at støtte op om kanonlisterne fordi de skaber den der fælles kultur som har været så godt for danmark hvorfor vil

vi skal have velstand for at livet netop kan leves og vi kan gøre alt det der giver livet værdi

undertegnede og ordføreren står her og beslutter i dag

i befolkningen det sker ude på skolerne

er mit ansvar som politiker

se på de resultater der kommer ud de elever som kommer ud af grundskolen er de i stand til at begå sig kan de klare sig har de fået de værktøjer med de skal bruge for at klare sig i samfundet det

alt muligt forskelligt at gøre og skal vi kigge på hvordan ser det ud når man kommer ud vi skal ikke sidde her og bestemme hvad det nøjagtige indhold skal være

vedtagelse nummer v en og tredive tilbage i

enhedslisten det radikale venstre sf liberal alliance og socialdemokraterne

at det nuværende folkeskoleforlig forpligter til kanonundervisning i dansk

gældende lov

til at undervise ud fra historie og litteraturkanoner folketinget finder at historie og

kanonerne kan bruges mest hensigtsmæssigt folketinget finder det vigtigt at lærerne i folkeskolen har mulighed for

at tilrettelægge undervisningen ud fra den gruppe af elever de underviser og anvende de metoder og materialer der kan skabe det bedst mulige faglige udbytte

31 da det ikke er tilfældet

bortfaldet samtidig har herre troels ravn på vegne af socialdemokratiet det radikale venstre sf enhedslisten og liberal alliance fremsat et nyt forslag til vedtagelse det vil nu indgå i de

tilbage til til ordføreren ordføreren forklarede i sin ordførertale

for begge fag både dansk og historie som forhindrer

skal kunne gå ud af skolen og så videre det er ikke metoden her der er vigtig for mig det jeg siger

at vi skal kunne udvikle nogle faglige portaler hvor lærerne får en en større tilgængelighed til materialerne

en faglig dynamik og en faglig kerne det er for mig at se langt mere interessant

have lister som er fastfrosset i tid og sted og det er for mig at se en bedre måde at kvalificere materialet kvalificere fagligheden

folketinget i faktisk at tage stilling til om der er behov for et historisk fundament en grundviden en sådan hel basal viden

nogle forfatterskaber og nogle historiske begivenheder er de to ting

det sidste vi har brug for i en dynamisk verden

brug for at fastfryse fagligheden eller kulturen det skal være dynamiske objekter

vigtige forespørgsel som jeg gerne vil takke dansk folkeparti og herre alex ahrendtsen for

debatten her i dag fordi kulturkanon jo handler

hvem vi er i danmark de mange mennesker de godt fem

millioner mennesker der har valgt at placere sig et tilfældigt sted på jordkloden

binder os sammen som nation

bruger man ofte betegnelsen sammenhængskraft og for det konservative folkeparti er det helt afgørende at sige at det der binder os sammen som nation er noget der er funderet i os

som nation det er vores kultur det er vores værdier det er vores normer det er vores adfærdsmønstre

debatten i dag har har for mig været sådan

her i folketinget rigtig mange ordførere

at sige jamen kanonlister joh det er da nogle udmærkede forfattere

ikke har forstået hvorfor kanonlisterne kom til

prøve at lave en eller anden form for fælles fortælling fælles historie om hvor vi kommer fra

de her lidt mærkelige forsøg nogle af ordførerne

to hundrede år

i folkeskolen synes jeg simpelt hen er højst besynderligt

det er muligt det var en anden ordfører der sagde

er jo helt til grin det er da simpelt hen at se ned på lærerne at komme med den slags argumenter naturligvis

mere end fjorten forfatterskaber i løbet af en ni årig eller ti årig folkeskoleundervisning så jeg må sige at

simpelt hen bare ikke forstår hvordan man kan gå herned i folketingssalen og diskutere kanonlister som dansk

og så komme med den slags argumenter jeg vil sige at det for det konservative folkeparti har været helt afgørende og en vigtig milepæl at vk regeringen fik sat gang i kanonarbejdet

værker af holberg h c

til fælles med historiske begivenheder som kanslergadeforliget og terrorangrebet den ellevte september 2001 nogle vil sige det har en pind med hinanden at gøre men fællespunkterne er faktisk store fordi de er en del af vores dansk og historiekanon

da vi lavede både dansk og historiekanonen

har været glade for det og det er fordi vi har modet til at sige og det er det vi mener politisk at der netop er litterære værker og at der er historiske begivenheder

mere lige afsæt for den almene dannelse og det giver også

en bedre ungdomsuddannelse for de elever der skal videre og det vil vi jo gerne have at alle elever kommer det er vigtigt at der er den samme dannelse og uddannelse hvad enten man kommer fra hirtshals eller

derfor også meget skuffede over at folkeskolens eget fagblad præsenterer en undersøgelse som viser at seks ud af ti dansklærere og knap hver anden historielærer betragter de bindende kanonlister som en inspirationskilde og ikke som en pligt det er ikke sådan at vi har gjort kanonlisterne lovpligtige og at vi smider folkeskolelærerne i fængsel hvis ikke de underviser i dem men vi betragter faktisk kanonlisterne som noget som folkeskolelærerne skal tage alvorligt

undervisningsministeren i samråd for at høre hvad regeringen har tænkt sig at gøre

ved det problem jeg er glad for at ministeren i dag så klart har tilkendegivet at man nu vil forsøge at være i dialog med lærerne om hvordan man kan få sat det her endnu mere på dagsordenen

og jeg vil meget opfordre til at ministeren og regeringen holder fast i den her dagsorden og det forlig

sørge for at gennemtvinge det her og hvordan hænger det

hvordan ordføreren vil ordbelægge

jeg anerkender da som ministeren sagde at for deles vedkommende blandt andet af historiekanonen

på undervisningsniveau men jeg synes der skal gøres noget ved det og jeg synes det er vigtigt at sende et politisk signal om at det her

betyder noget for os for det betyder noget for vores børn at de ved hvor de kommer fra

alment dannende undervisning tilfælles

anvendt for tankerne med det

fra forslagsstillernes side er jo formentlig rigtig gode hvorfor er det

ikke for at underkende ministerens gennemslagskraft men

beslutning om noget der er blevet lavet en aftale et forlig på det her område på folkeskoleområdet og det skal lærerne

manglende efteruddannelse eller det er manglende vilje

synes jeg det er vigtigt at vi sender det signal til lærerne

en centralistisk bestemt liste over forfatterskaber

og formidlingen af dansk kulturarv som ordføreren

bedt om som de ikke synes hører hjemme i undervisningen

liberal alliance der sådan set betegner sig selv som et borgerligt parti har så kulturradikal en holdning til tingene synes jeg faktisk har været det mest overraskende ved debatten her i dag

en kopi af herre anders samuelsens gamle parti det radikale venstre jeg må sige til til fru merete riisager at kulturkanonen intet har at gøre med det faglige niveau i folkeskolen jeg ved ikke hvorfor det skal rodes ind i den her debat

en fælles referenceramme i forhold til vores

og det ser jeg ikke som nogen som helst form for diktat

jeg ser det faktisk som en forudsætning for

at være borgerlig altså også at udvise tillid til dem man har givet et hverv og sørge for at de kan udføre det

en tekst de skal gennemgå sammen med eleverne

fagligheden er for liberal alliance det fuldstændig afgørende parameter for grundskolen og det er den vi skal holde

og vi har stillet en lang række bindende krav til folkeskolen for at sikre

at der er bestemte værker og bestemte historiske begivenheder som vi ønsker at alle danske

skal have kendskab til det handler om vores almendannelse om noget der kitter os sammen som nation og det kan man slet ikke putte ind under sådan en faglighedshat det handler simpelt

fælles referenceramme og det synes vi er vigtigt hvis danmark som nation skal bestå

er det fordi vi ikke mener at kanon er en sag

folkeskolen det er ikke en politisk sag det

mit spørgsmål går på om

prøve at tage en værdimæssig diskussion om

hvordan vi vil leve op til formålsparagraffen i folkeskolen om

i fru annette vilhelmsens tanker om didaktik

handler om at lærerne skal undervise efter viden

der skal være nye måder hvorpå vi kan lære lærerne at lære fra sig på den rigtige måde

at bruge nye former for formidling hvad enten det er

bruge den nyeste forskning i hvordan tingene fungerer jeg har selv været ekstremt inspireret

en kvindelig hjerneforskers bog der handler om hvordan

også tages med i i undervisningen

det er vi fuldstændig åbne over for det

det var derfor jeg sagde til fru merete riisager at

i dag handler om men det ser vi frem til i forbindelse med

i forhold til historie som vi ikke kan vide så meget om fordi det

med kanonen sikrer

får mulighed for at beskæftige sig med det

vores måske manglende fantasi ikke har fået øje på

det kan godt være at vi synes rifbjerg er interessant og spændende men det er jo også en værdimæssig beslutning

fra historiekanonlisten at både tutankhamon

den egyptiske kultur

solvognen har min søn allerede beskæftiget sig med

de skulle få formidlet i historie

urolige drenge lidt ud så de får noget frisk luft

meget stor tiltro til at folkeskolelærerne kan bruge det her proaktivt

jo har vist sig at være det er måske ikke så mærkeligt

bekendelser omkring halvfjerdserskolen derfor vil jeg også starte med at bekende at jeg

er et barn af halvfjerdserskolen og det skulle åbenbart være ondt

bare konstatere at stort set alle de her emner som er på kanonlisten

nogle som var en del af min historiebog

halvfjerds ere så noget kunne vi altså

det handler om kvindernes valgret det handler om grundlovens indførelse

i mange mange år diskussionen har så gået på

vejledende skulle være obligatorisk og om hvornår

have diskussionen om om der kom

den tidligere regering havde kanondebatten fremme var debatten om

med i det ene og det andet for den diskussion fik virkelig mange på banen og det gjorde

er vigtigt det siger måske også noget om at man ikke skal se det som noget statisk men at det netop er debatten om hvad der er med der er væsentlig

lavet fælles mål bliver der altså lavet

et hæfte som kommer rundt om både en formålsbeskrivelse og om hvordan man skal arbejde med med fagene på forskellige leder og kanter det lyder lidt som om at

bare lige for at få lidt proportioner ind i den debat der er

til det åbne samråd det sagde jeg også i min indledning her og det vil

er det som lærerne skal undervise efter

om man ønsker at ændre de fælles mål sådan er det altid og da vi sidst ændrede de fælles mål tilbage i to tusind og ni og

en af de store diskussioner nu er det sådan omkring fælles mål at de faktisk ikke

som en forligskreds skal være enige om de fælles mål bliver udmøntet inden for rammerne af folkeskoleloven men i sidste ende

gjorde sig meget umage med at der i forligskredsen sådan var

jeg tror at noget af fleksibiliteten blandt andet skyldtes

det der var andre der mente at der skulle være mindre fleksibilitet

man landede men i sidste ende var det den daværende undervisningsminister der besluttede hvordan det

at dansk madkultur skulle fylde mere i faget hjemkundskab

det der så er de fælles mål eller det der bliver folkeskoleloven det som lærerne er forpligtet til at undervise efter sådan må det jo være

et demokrati hvor vi deler os efter anskuelser

kunsten er om vi kan lande noget der samler en pæn fællesmængde

ude i folkeskolen skal det være anderledes

at vi har taget i forlængelse af den undersøgelse jeg har drøftet det med skolelederne og jeg vil sige at skolelederne var helt enige i at selvfølgelig er lærerne forpligtede til at arbejde efter de fælles mål og der har skolelederne også en forpligtelse

involveret ministeriets fagkonsulenter

hvor man er i tæt kontakt med lærerne understreger hvordan det er man arbejder med de fælles mål herunder hvordan man arbejder med kanon så

en række ting vi allerede har gjort fordi vi faktisk synes at det

at man respekterer de regler der

det er en rapport som er baseret på fire års evalueringsarbejde

detaljeorienterede indholdsstyring der er på uddannelsen der er følgegruppens budskab altså meget klart hvis læreruddannelsen skal indfri forventningerne om et kvalitetsløft hvad vi alle sammen er optaget

er svaret deregulering det vil sige færre centrale forskrifter og bindinger og i stedet for styring efter kompetencemål

mener regeringen at det er forkert at pålægge læreruddannelsen

den rapport der ligger det mener både jeg og uddannelsesministeren vil være en forkert vej at gå

at når lærerne så er færdiguddannede skal de jo undervise efter det som

i de fælles mål det er en meget fin balance at vi har det på den måde så glæder

om der skal ske en regulering af nogle af de fælles mål

særlig tak til fru lene espersen som sagde noget uhyre væsentligt ganske prunkløst og enkelt vi har noget der binder os sammen sagde hun vi har noget der binder os sammen også noget mellem enhedslistens ordfører og dansk folkepartis ordfører

vi har noget der binder os sammen det er væsentlige ord at lægge sig på sinde

er derfor vi sidder her alle sammen vi bekymrer os jo om danmark og det danske folk vi har noget der binder os sammen dog vil jeg sige at der er lang vej igen på nogle områder

form for hippieliberalisme eller christianialiberalisme derfor er det måske ikke så underligt at liberal alliance i dag hænger sammen med med det røde flertal

spil radio internet og så videre er jo helt enorm alle der har prøvet at undervise ved hvor svært det er at fange de unges interesse

risikerer vi jo bare at blive nogle grønsager som lever i nuet og som går hen til den nærmeste pizzabutik

kender til det her vidunderlige samfund og land som

som ikke kender til den strid og den kamp som vore forfædre har ført for at vi kan stå her i dag

de jo gjort på baggrund af noget

får det med det er vores opgave som politikere at sikre et dannelsesniveau vi er valgt til at gøre det vi er ikke valgt til

de har deres frihed vi har tillid

og der sker ikke noget nej vores opgave

modvirke vilkårlighed så hassan

vollsmose og sofie

være fælles om så de har noget der binder dem sammen

jeg vil gerne takke for debatten endnu en gang jeg synes at den har været virkelig opløftende på mange måder selv om der er lang vej endnu for venstrefløjen før den indser hvor vigtigt det egentlig er med kanonlister

til sidst vil jeg takke for ministeren

for de gode indlæg

hun én gang for alle har slået fast at lærerne

de skal gøre hvad der bliver sagt her fra folketinget det er vigtigt